udvalget for forretningsordenen har afgivet betænkning og indstilling om ændring af forretningsordenen for folketinget

har meddelt mig at han ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig turismepolitisk redegørelse totusinde

eksemplarer vil blive omdelt og redegørelsen vil fremgå af

samtykke behandles i dette møde hvis ingen gør indsigelse betragter jeg samtykket som givet

nummer v syv og halvtreds

marcus knuth laura lindahl og naser khader

jeg slutter afstemningen

er forkastet der stemmes herefter om forslag til vedtagelse nummer v fem og halvtreds

for stemte to og tyve imod stemte fire og firs

er forkastet der stemmes dernæst om forslag til vedtagelse nummer v seks og halvtreds af peter hummelgaard thomsen

for stemte tredive imod stemte en og halvtreds hverken for eller imod

er forkastet der stemmes dernæst om forslag til vedtagelse nummer v otte og halvtreds af nikolaj villumsen

josephine fock og andreas steenberg og der kan stemmes

afstemningen er slut for stemte nitten imod stemte fire og firs firs hverken for eller imod

der er en afstemning mere beklager der stemmes sluttelig om forslag til vedtagelse nummer v

er forkastet og så er der ikke flere forslag og hermed er

da det ikke er tilfældet går vi til

for stemte en hundrede og seks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

for stemte en hundrede og syv

nul lovforslaget er enstemmigt vedtaget og vil

for stemte en hundrede og seks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

er afsluttet for stemte en hundrede og seks imod stemte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

seks og tredive hverken for eller imod

ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig da

for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

og der kan stemmes

afstemningen er sluttet for to og halvtreds imod

lovforslag er forkastet herefter er ændringsforslag nummer to stillet og tiltrådt af samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre tiltrådt af et flertal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

man bedes forlade folketingssalen i god ro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

salen det er godt at man samtaler og koordinerer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

ønsker ønsker nogen at udtale sig da det ikke er tilfældet går vi til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

nummer en elleve tiltrådt af udvalget de er vedtaget der stemmes herefter om l to hundrede ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en fire og tyve tiltrådt af udvalget de er vedtaget der stemmes endvidere om l to hundrede og en ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en og to tiltrådt af udvalget de er vedtaget endelig stemmes der om l to hundrede og to ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en tre tiltrådt af udvalget de er vedtaget hvis ikke afstemning begæres betragter jeg ændringsforslag nummer tolv uden for betænkningen af undervisningsministeren som vedtaget det er vedtaget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

og jeg giver indledningsvis ordet til undervisningsministeren

børneliv hvad er det gode ungdomsliv

gode liv med trivsel tillid til verden tryghed gåpåmod og nysgerrighed hvilke rammer skal der til det er i virkeligheden det denne debat handler om og det er vigtigt at vi debatterer og bekymrer os om hvordan børn og unge har det derfor vil jeg gerne sige tak til sf for beslutningsforslaget b en hundrede og elleve som sætter fokus på børn og unges trivsel det der er i min bog hedder det gode børneliv jeg vil gerne slå fast at regeringen ikke kan støtte det konkrete forslag forslaget indebærer at der nedsættes en trivselskommission som skal komme med forslag til forbedring af børn og unges trivsel i dagtilbud grundskoler og på ungdomsuddannelser

er nogen grund til at vente på en kommission

i gang det gode børneliv var et af de fire parametre jeg satte særlig fokus på da jeg tiltrådte som minister i arbejdet i kvalitetsforum for folkeskolen

der er i høj grad grund til at sætte fokus på dette emne høje krav til børns forandringsparathed både hjemme og i skolen sætter børnelivet

af de vigtigste forudsætninger for et godt børneliv er nemlig klare rammer og strukturer både derhjemme og i skolen sådan er det

sådan har det altid været men jeg mener at man i nogen grad har glemt netop det man forbereder nemlig ikke

til en foranderlig verden ved at bygge foranderlige rammer omkring dem ved konstant at forstyrre lave om nye voksne nye projekter ind ud nyt nyt nyt nyt er det nye sort så det sortner for øjnene af mange børn børn skal være omgivet af nærværende voksne voksne som også tør vil

tryghed og nærvær også når det ikke er til stede

har brug for kærlighed og stabilitet det må vi ikke glemme i jagten på de voksnes rettigheder og alt det de gerne vil et børneliv er hele barnets liv og det kan vi ikke kun reducere til noget der foregår i skolen et børneliv er familie foreningsliv venskaber leg

aldrig skabe god trivsel blandt børn og unge ved kun at se på hvordan de har det mellem otte og femtende men når det så er sagt

er alle dagtilbud folkeskoler og ungdomsuddannelser forpligtet til at sikre en god trivsel men hvad der skaber god trivsel

jeg mener eksempelvis at modsætningen mellem faglighed og trivsel er

at karakterer skulle være dårligt for trivslen helt i hegnet skolen skal være et trygt sted hvor

engagere sig i aktiviteter uden for skolen derfor har jeg sat

det giver bedre tid til at engagere sig i for eksempel sport og fritidsaktiviteter det handler om det gode børneliv det gode børneliv bliver til i en god balance mellem skolen og alt det børneliv der ikke er skole vi skal have fokus på det gode børneliv men vi skal ikke lave dobbeltarbejde og det er hovedargumentet for at regeringen ikke kan støtte beslutningsforslaget

der skal komme med bud på hvordan man kan forbedre unges trivsel

i en erkendelse af at der er flere unge der mistrives

ministeren sagde det der er godt ved det er

mangler i sundhedsministerens tiltag er at kigge på

kun kigge på hvad de unge kan gøre for at forbedre deres trivsel

vi som samfund byder de unge

der påvirker deres trivsel er der noget i de strukturer som der er i dag på dagtilbudsområdet på skoleområdet på ungdomsuddannelserne som ministeren tror

medårsag til den stigende mistrivsel

og jeg mener at det at vi har fået skabt nogle usikre strukturer omkring børn og unge er medvirkende til at skabe mere usikkerhed angst og mistrivsel det gælder både hjemme

forsøg med hundrede procent projektundervisning som man laver i den bedste mening fordi man gerne vil udfordre børnene gøre dem til fremtidige innovatorer men det det også gør er at det kan skabe

udfordrende mentalt miljø for børn og unge som har brug for at vide noget om hvad der skal ske hvordan er min hverdag hvad kan jeg regne med det er en fuldstændig almindelig forudsætning for børns måde at opbygge deres verden på

så hvis man skaber flydende strukturer

er bare et eksempel så mener jeg simpelt hen at man skaber dårlige rammer

projektundervisning nu nævnte ministeren også selv de lange skoledage jeg antager at når ministeren nævner det er det fordi

ministeren også mener at det kan have været medårsag til mistrivsel men vi ved det jo faktisk ikke rigtig vi ved jo faktisk ikke rigtig hvad det er der fører til de unges

det er det jeg gerne vil finde ud af og hvis ministeren har ret i

til mistrivsel synes jeg da at vi skal tage det seriøst og ændre på det så kan ministeren ikke se fornuften i at man faktisk får lavet et arbejde hvor man forsøger at

for nogle strukturer der har gjort at der er flere unge der mistrives i

nærmest været et fyord forleden var der en forsker der forsvarede sin

fejet af bordet i hele det her konstante krav om forandringsparathed jeg synes det er så godt at der kommer forskere på banen og problematiserer det at vi hele tiden vil forstyrre børn når det de har behov for i høj grad også er kontinuitet selvfølgelig skal der også være afveksling og ture ud i det blå og alle de her ting men hvis vi fjerner rammer og strukturer fra børnene så er det altså

ordførere den første på talerstolen er fru annette lind

undervisningsordførere nok en af de allerallervigtigste dagsordener så det skal sf have meget ros for at sætte på en god skoledag er jo ikke kun faglige udfordringer den handler også om trivsel alt for mange unge føler sig stressede angste eller har depressioner og der er blevet skabt en usund præstationskultur blandt eleverne også helt ned i de yngste klasser men som herre jacob mark sagde lige før så kender man ikke altid årsagerne til hvorfor

der er faktisk mange årsager til det en del af det kan være at man er på de sociale medier næsten døgnet rundt en del af forklaringen kan også være den testkultur vi har skabt har medført et stort fokus på at præstere en anden ting som jeg tror er meget overset er uro i hjemmet det er faktisk sådan at inden for den sidste sidste måned

har en sjettedel af alle børn oplevet at der er vold i hjemmet omkring en tiendedel oplever at en eller flere forældre er fulde

en tredobling af antallet af diagnosticerede psykiske sygdomme blandt børn og unge det er en af de allerallerstørste udfordringer vi står med som samfund og det er en udvikling som vi bliver nødt til at vende noget skal gøres politisk men andre ting handler også om kultur og den måde som vi omgås på og om at afstemme forventninger til hinanden derfor ser vi meget positivt på sfs forslag om at forebygge mistrivslen

vi synes ligesom sf at det er vigtigt at få et bredt helhedssyn

børn og elever gennem hele institutions og skoleområdet sf foreslår at der skal nedsættes en selvstændig kommission bestående af lærere elever pædagoger og forskere der kan komme med konkrete bud på en nytænkning af

psykiske sygdomme minimeres men også hvordan trivslen øges og hvordan børns og unges stemmer

vigtigt og nødvendigt at have fokus på og derfor ser vi også frem til udvalgsarbejdet

at vi kommer til enighed om forbedringer og løsninger til gavn for alle børn og unge

som ordfører for dansk folkeparti

dette beslutningsforslag vi anerkender hensigten og vi forstår også den bekymring som sf har for de unge og de mange børn som oplever

anden form for stress og det er jo fuldstændig

det møder man jo også selv dagligt så der er noget om snakken spørgsmålet er om redskabet er det rigtige og det forekommer mig lidt at kommissionsredskabet er som at tage en forhammer for at slå en stift ind det er simpelt hen alt for voldsomt et redskab en kommission bruger man jo

altså når fagfolk skal undersøge om der er blevet begået noget ulovligt så en kommission

er absolut ikke den rigtige måde at gribe det an på og derfor kan dansk folkeparti som udgangspunkt ikke støtte forslaget som det foreligger

måske også på sin plads at sige

problemerne skal jo afhjælpes lokalt de skal afhjælpes i hjemmene de skal afhjælpes i skolerne det er der man møder de unge og regeringen har jo i kraft af undervisningsministeren

allerede redegjort for hvad man

derudover har jeg selvfølgelig kigget lidt på selve argumentationen i i forslaget blandt andet mener sf

skoler og på uddannelserne er kørt af sporet det mener vi ikke i dansk folkeparti tværtimod

er det godt at vi har karakterer men karaktererne

først i ottende klasse så man kan ikke tale om et karakterræs test er en god ting test hjælper jo lærerne og

til at fortælle hvor man står så man ikke er i et

er for meget fokus på resultater og konkurrence det mener vi heller ikke er rigtigt konkurrence er

og det er lidt underligt at mange

og politikere taler om konkurrence som noget dårligt mens de ofte her i salen er

de konkurrerer jo hver dag med os andre om

partier så skriver man også at

det efterlader den unge generation med mindre tid til fordybelse eftertanke og fritid og giver dermed de unge mindre tid til at finde ud af hvem de er og hvad de vil og man skriver også at børn og unge er under et massivt socialt pres for konstant at være på nettet og det er jo for så vidt men hvor kommer presset fra kommer det fra samfundet kommer det fra dem selv kommer det fra hjemmet det er jo i høj grad

op til forældrene at opdrage børnene til ikke hele tiden at være på nettet selv om jeg ved hvor svært det kan være i

sf skriver også at samfundet kan bidrage til at lette det store pres der i dag er på børn og unge altså samfundet er jo den

mastodont som socialister altid griber til når

har brug for en syndebuk vi er jo samfundet forældrene er samfundet vi har ansvaret

trivslen skal øges men vi har jo allerede trivselsundersøgelserne

de bliver brugt blandt andet i skolerne som redskab til at finde ud af hvordan børnene har

sætte ind over for det og snakke med forældrene sf foreslår

en børneombudsmand det synes vi heller ikke er er det rette rette redskab vi har en ombudsmand og hos ombudsmanden findes der allerede et børnekontor

vil kunne behandle nogle af de ting som sf

anerkender og nu forsøger jeg virkelig at være girafagtig

sfs hensigt så mener vi absolut ikke at forslaget sådan som det foreligger er den rigtige måde at gribe

enig i at en kommission ikke vil afhjælpe problemet men den vil afdække problemet den vil finde ud af hvad det er for nogle strukturer der gør

både herinde men også lokalt og regionalt

set også forældrene finde ud af hvad pokker skal gøre for at

han anerkender at unge mistrives at der er sket et eller andet med de unge

for dem derude i hvert fald for en større del af dem men så bruger ordføreren det meste af sin tale på at sige at det er sfs redskaber der skal til for at

de muligheder har vi jo allerede det vil jeg meget gerne være med til det tror jeg egentlig er den bedste måde så kan vi hurtigt komme i gang er jo masser af eksperter som ved noget om det her

når de har fortalt os hvad problemerne er og hvad man kan gøre

nu når jeg har ordføreren på talerstolen at høre er der noget i de strukturer der er i dag som dansk folkeparti ligesom mener

unges stigende mistrivsel nu sagde ministeren jo faktisk det her med at

at der er forudsigelighed at der er ritualer at

at de ved hvad de skal er der ikke den sikkerhed

hele tiden at sørge for at der er rammer og forudsigelighed

fuldstændig enig og jeg er egentlig glad for at en liberal minister har en så forholdsvis konservativ tilgang til undervisning det synes jeg bare at

deler forslagsstillernes bekymring en bekymring

får mange unge unge mennesker til

kan skyldes flere forskellige forhold

er der også stor uvished om

som falder ud over kanten og som ikke trives og

lidt for langsom jeg jeg tror egentlig at vi er nødt til

at venstres sundhedsminister allerede har sat gang i et ungepanel

sundhedsministeren jo faktisk involverer de unge mennesker selv i de her

afholdt de første møder her i juni måned og

de lange skoledage som skaber mistrivsel

om man har en god skoledag det er kvaliteten i skoledagen som gør om man

går i skole en time længere

jo netop at der er givet plads til

mere bevægelse til en mere varieret skoledag og det ved jeg også

efterfølgende kan få en kontakt til blandt andet foreningslivet hvor de jo så også forhåbentlig får skabt nogle sociale kontakter noget netværk

gør at de måske ikke havner ude på kanten alt i alt

jeg sige at jeg fornemmer

bliver taget alvorligt rigtig mange steder jeg kan sige

love herre jacob mark

men desværre kommer vi til at afvise beslutningsforslaget her og jeg har lovet at hilse fra de konservative og sige at de også afviser

en fælles erkendelse af at vi gør et eller andet forkert

at også venstre melder sig på banen for det vigtigste er næsten bare at vi får en fælles erkendelse og så må vi finde ud af hvad vejen

vi kan ikke have at de unge har det sådan i forhold til debatten om de lange skoledage

at jeg

med men det der er spændende ved den er jo at vi

faktisk ikke helt ved

det er derfor jeg gerne vil have sådan en kommission for som ordføreren siger

sundhedsministerens initiativ hvis der nu sidder nogle unge i det panel som kommer med forslag til ændringer der kan fremme deres trivsel på undervisningsområdet

så selvfølgelig arbejder vi også sammen på tværs

af de forskellige ministerområder også i venstre og selvfølgelig bliver jeg også orienteret om hvad der foregår

men som var lidt bekymret over at det var så afgrænset til at være på sundhedsområdet og til at det

var de unge selv tror jeg formuleringen var der skulle blive mere robuste men der kan jo også ske det at det måske er nogle strukturer eller noget vi har vedtaget herinde

man kan tage det med på andre områder og så måske få ændret på det

helbrede der jeg tror at man også

og derfor er jeg også selv meget optaget

af det her arbejde og følger tæt med i

jeg tror helt bestemt at at vi har en forpligtelse i

forsøge at sikre at man ikke når dertil

rigtig mange børn og unge der trives med tilværelsen jeg håber vi kan sige at langt de fleste gør det

det kan være en hverdag der er præget af utryghed det kan være stress det kan være angst det kan være depression og desværre kan vi se af trivselsmålingerne at der også er

oplever at være ensomme i i deres hverdag årsagerne til det flere ordførere har allerede været inde på det tror

en tidlig barndom have oplevet at vokse op i en familie der har været præget af udsathed

under den ene eller den anden form

også udspringer af den hverdag

i vores uddannelsessystem de lange skoledage er

og de problemer det kan give i forhold til

i fritiden men men derudover har vi jo over en længere årrække set en udvikling i i uddannelsessystemet hvor præstationskulturen fylder stadig mere og mere og

man kan sige at begrebet klassekammerater

hvor elever bliver tilbageholdende med at hjælpe hinanden

der kan være en bekymring for at række fingeren op og

danske gymnasieelevers sammenslutning

men som dog ikke desto mindre sagde at hver tredje gymnasieelev der svarede var bange for at række hånden op fordi de var bange for at svare forkert og få ringere karakterer

hvor man kan sige at frygten

fylder mere end lysten til at eksperimentere og prøve noget nyt der er for mig ingen tvivl om at

stadig flere test prøver og karakterkrav

et pres og en mistrivsel

mange børn og unge i vores uddannelsessystem

der er store dele af vores sundhedspersonale der er dygtige forskere center

for ungdomsforskning i aalborg og og mange andre

så der er allerede i dag en meget stor viden på det her område og der er rigtig mange der i deres hverdag handler aktivt for at afdække forebygge og håndtere problemerne alligevel synes jeg det er en god idé

hvor der sættes grundigt fokus på børns trivsel ikke bare

det der er fornuftigt i kommissionstanken er at man også fordyber sig i området på tværs af dagtilbud fritidsinstitutioner og uddannelsesinstitutioner og derfor synes jeg og enhedslisten at det er et godt forslag

enig i de bemærkninger der har været om

skal vente på en kommission jeg oplever bare ikke at der er nogen som helst modsætning mellem det at få et kommissionsarbejde hvor man kan fordybe sig og hvor man kan arbejde på tværs og så det at understøtte andre initiativer

i i regi af folketingets

i modsætning til ideen om en kommission hvor vi får belyst problemstillingerne i en bredere sammenhæng

kan gøre os klogere og give os

hvordan vi kan sætte bedre ind i en samlet indsats der kan sikre børn og unge større trivsel så alt i alt tak for

et godt forslag fra sf vi kan støtte

skulle gøre mig selv til

så kunne man jo forestille sig at nedsættelsen af en trivselskommission

og jeg understreger at det er måske at årsagen til de største trivselsproblemer blandt

børn og unge ikke er prøver

forsømmelig børneopdragelse adgang til sociale medier i timerne og den almindelige opløsning af struktur i skolernes hverdag hvis man for eksempel sammenligner med min egen skoletid for mange år siden

hvor der var en forhåbning om at den ville påvise lav løn i den offentlige sektor og ulige løn mellem mænd og kvinder men man endte med at nå frem til det modsatte men spøg til side at nedsætte en kommission

er en stor og tung manøvre som tager lang tid og den tid mener jeg

set ikke at vi har når trivsel i forvejen er en meget vigtig prioritet for regeringen og der er sat mange aktiviteter

som socialistisk folkeparti jo også støtter og derfor kan vi i liberal alliance ikke støtte

nu hvor jeg har ordet alligevel så lad mig knytte nogle bemærkninger til de tanker

er baggrunden for forslaget man har jo den talemåde at eksamen er de flittige elevers fest og derfor synes jeg at det er helt forkert at tale de dyder ned som eksamener hviler på lad mig belyse det med et eksempel eksamen er jo en fejring af meritokratiet min morfar var ufaglært arbejder og min mormor var hjemmegående husmor men takket være

blev min mor cand mag og fik et langt og lykkeligt arbejdsliv som gymnasielærer og det kunne jo kun lade sig gøre fordi skolen dengang var meritokratisk

ville klassesamfundets struktur jo være blevet reproduceret men i stedet for blev mønstret brudt så arbejdsmandens datter i nitten tre og halvtreds fik den højeste studentereksamen på aarhus katedralskole og på den måde kunne lukke dørene til universitetet op

langt den bedste vej til at bryde den sociale arv at man med flid og dygtighed kan slå burgøjsernes dovne afkom så eksamen er som allerede nævnt en fejring af at være flittig en fejring af at gøre sig umage det er noget vi skal tale op og det skal vi fremme i stedet for at fremstille det som farligt og forkert tak for

jeg synes altid man skal arbejde på at forbedre sig og jeg synes det er godt at eleverne og børnene ved at de kan gøre det bedre endnu

er sundt for vores børn derude der tror jeg vi er gået for langt og

jeg bla når jeg sammenligner med nogle af de andre lande for eksempel finland

er en national test

men lad mig lige komme med den bemærkning at

altså enig med ministeren når hun siger at vi

nødt til at se på om den

mangel på ro orden og regelmæssighed som der er i vore dages skole

klager over hvor stressende det er at sidde på et storrumskontor

en almindelig skoleklasse da forekommer at være ti gange så stressende som et storrumskontor som man allerede taler om

det der været problemet med testene er at lærerne har haft svært ved at finde ud af hvad

skal bruge dem til altså det virker mere som et styringsværktøj inde fra

ordføreren de forskere der har påvist at især små børn anden klassebørnene

ud fra min egen erfaring som forælder og dermed omgang med mine egne børn og deres kammerater fordi specielt mindre børn elsker at konkurrere

ikke mindst drenge altså hvis man vil have drenge til at lave noget i en fart skal man bare spørge hvem der bliver først færdig altså så går de straks

sf for

stod jeg sammen med min elleve årige søn han skulle børste tænder og så sagde jeg til ham har du husket at bruge tandtråd fordi det skal du jo bruge hver dag og så kom jeg til at tænke på at vi skulle have den her debat i dag om børns trivsel

skulle bruge tandtråd hver dag

på at der er skudt så mange ting ind i vores børns liv hvor de skal leve op til nogle krav og nogle kriterier om at gøre tingene perfekt de skal have perfekte tænder det er klart det vil vi gerne have som samfund det vil vi gerne have som forældre og det er dejligt for dem at have perfekte tænder og derfor siger tandlægen at nu skal du bruge tandtråd hver dag

det er gjort i en god mening og er ikke fordi jeg har noget imod at børn bruger tandtråd det er bare et eksempel på

og unges liv som de hele tiden skal huske og tage stilling til

ind i deres liv er elevintra skoleintra forældreintra

de havde skrevet resultaterne på nu udleverer jeg ham lige her på

besked om at nu kan pernille ikke finde sit papir med det hun har målt op nede i skolegården så nu skal du altså lige sørge for at få

til at måle de ting op igen så der er sket noget helt nyt

ordfører vil jeg sige at jeg gik på privatskole i aarhus det var en meget

som gik rigtig rigtig meget op

og vi fik karakterer fra første klasse men jeg erindrer ikke at vi havde test i nogen som helst fag

kan ikke forstå hvor det er det er kommet ind at test skulle være det her helt fantastiske jeg synes da også et eller andet sted at lærere må bruge test i den grad

rimeligt at gå ind og teste et niveau hvis de er i tvivl om elevernes niveau men det er den måde vi bruger test på

jo godt som mennesker og det ved børn også at når man har en test

er rigtigt og forkert men mennesker

det er der ikke plads til i en test og det er rigtig ærgerligt at vi har nogle

der tror at der er en standard der er rigtigt og en standard

for det er ikke jeg er rigtig

er rigtig og vi har hver vores kvaliteter og hver vores standarder både for hvad vi lever efter

tre

vi kan vidt forskellige ting men vi har dog alle sammen fået muligheden for at stå her i folketingssalen i dag og

af at

for eksempel lånte min venindes noter

og det hjalp mig da lidt i forberedelsen da jeg skulle ind til mundtlig eksamen

jeg lykkedes med at få en phd ligesom den tidligere ordfører også gjorde

simpelt hen kan så mange gode ting

uddannelsessystemer og kultur

jagter vi det rigtige svar på hvordan

i sjette klasse så ja jeg

også bekymret over perfekthedskulturen jeg er også bekymret over præstationskulturen og jeg ser meget frem til og håber at vi kan få den her kommission som simpelt hen gennemgribende kan gå ind og kigge på hvad

gør som gør unge stressede og

halvfemserne og senere fik vi pisa prøverne og de reformer man har lavet har været nogle reformer som har været lavet for at undgå at vi havde knap en femtedel af en årgang som var

for dem det går ud over

anerkender fru pernille schnoor at der består en sammenhæng som er sådan som jeg

analfabeter men jeg anerkender ikke den metode man bruger lige nu jeg ville meget hellere i stedet for at bruge penge på at lægge flere test

bruge pengene på at have undervisning hvor der også er en pædagog

en undervisning hvor der er færre i klasserne eller en undervisning hvor der er to lærere

vi kan få fokus på at vi har forskellige styrker og selvfølgelig skal man have et fundament for at kunne læse og skrive

regler inden for matematisk bevisførelse der er

ikke så meget at diskutere enten er

matematiske opgaver rigtigt løst eller også er de ikke rigtigt løst

skullet det vi skal kunne matematik så vi kan leve i det her samfund så vi kan forstå de breve vi får fra banken

nogle som mig som aldrig nogen sinde havde

nogle der forstår at der er nogle andre ting og fortæller mig

afrunding skal jeg hilse fra de radikale og sige at de støtter forslaget det betyder imidlertid fortsat

en trivselskommission men jeg oplever alligevel at alle ordførere selv herre henrik dahl som jeg har haft mange gode debatter med om trivsel test og karakterer og så videre ligesom anerkender at vi har et problem med et stigende antal unge der mistrives i danmark så det vil jeg forfølge i udvalget

gøre det som herre alex ahrendtsen foreslog nemlig lave en høring som går ud på hvordan vi kan forbedre de unges trivsel

glad for at fru anni matthiesen åbnede op for at

sker ovre hos sundhedsministeren hvis der kommer nogle gode forslag fra nogle unge mennesker derovre til hvordan vi kan forbedre de

som har noget med undervisningsområdet at

over i undervisningsministeriet så

jeg glad for

brug for det her i løbet af de sidste ti år er antallet af børn og unge der er blevet diagnosticeret med angst eller depression tredoblet syv og tredive procent af de unge der har angst

der mistrivsel og følelse af at alt ramler

er andre der bør interessere sig for

antallet af diagnoser er tredoblet

er der helt sikkert også en del unge som går med det selv og som aldrig får den hjælp

har brug for kigger man på ungdomsuddannelserne og jeg bare taget nogle tal ud

over halvdelen af anden g eleverne fra to gymnasier i et

lige så stressede som de tyve procent mest stressede på arbejdsmarkedet og kigger man så på de videregående uddannelser som jo egentlig ikke er en del af det her forslag så tager hver tiende studerende præstationsfremmende stoffer

medicin for eksempel når de skal op til eksamen

jeg siger ikke at alle børn mistrives

fleste har som herre jakob sølvhøj sagde heldigvis rigtig godt og for nogle kommer det her i perioder men jeg har alligevel en tanke om at det her er et problem som vi er nødt til at gøre noget ved

jeg tror ikke at debatten handler om at de unge skal være mere robuste det

når vi bare siger det gør vi det op til de unge så siger vi nærmest det er din skyld du er ikke robust nok det er derfor du ikke trives

også nogle strukturer som vi har lagt ned over de børn og unge der er i danmark i dag som gør at de

det er de strukturer jeg gerne vil have undersøgt bare for at give et hurtigt eksempel på cirka en

kan man jo kigge på et børneliv og et ungeliv og se på hvad det egentlig er for nogle strukturer vi giver dem i dag kigger man på vuggestuerne kan man se at der er flere børn end nogen sinde før der bliver sendt hurtigere af sted

ved at sende dem fra vuggestue til børnehave tidligere fordi der er færre pædagoger i børnehaverne ser man så på børnehaverne

der flere børnehaver der føler sig presset til at sende børnene af sted i skole også selv om børnene ikke er klar og det er fordi man har lavet loven om så det ikke længere er forældrenes ret at sige vi vil gerne have vores barns skolestart udsat nej det er kommunens ret og det er billigere at sende et barn

gående i børnehaven fordi der er flere elever til en lærer end der er børn til en pædagog når de så kommer i børnehave

kommer fra et udsat område snart at skulle op til en stopprøve og hvis man ikke

nationale test der kommer i anden klasse og

folkeskoletid går skolerne meget op i de nationale test kan de forteste to gange til testene og det vil sige tredive test i alt i løbet af en folkeskoletid

som i øvrigt af mange forskere er blevet kaldt fuldstændig nytteløse og som lærerne ikke ved hvordan de skal bruge kommer de så op i udskolingen hvor de

har været igennem pisa målinger og hvor de har kunnet se deres skole på en rangliste som forældrene kan

kan reelt risikere at blive vurderet ikkeuddannelsesparate selv om jeg har den holdning

form for uddannelse uanset hvem man er og uanset hvad man kan men det stempel kan man jo godt få på sig er man så uheldig at gå på den forkerte skole kan man blive udsat for den skolepræmiepulje som regeringen har lavet og som reelt betyder at de svageste elever skal løftes over en bestemt karakter for ellers udløses der ikke et bestemt økonomisk tilskud til skolen det vil sige at der sidder nogle af de mest sårbare elever og ved at hvis de ikke præsterer til lige præcis den her eksamen får skolen ikke de ekstra penge næste år når man så kommer ind på ungdomsuddannelserne kæmper man

de flere eksamener de flere prøver der skal udløse de karakterer

komme ud og klare de høje adgangskvotienter som i øvrigt nogle steder

skalaen vi har en syv trinsskala

over tolvte når man så kommer igennem den ungdomsuddannelse hvor der i øvrigt ikke er noget vejledning til sidst i ungdomsuddannelsen skal man helst starte inden for to år for ellers får man ikke den karakterbonus som vi fortsat ikke

afskaffet herinde og man bliver straffet på sin su efter et vist antal år hvis man ikke starter inden for de to år når man så kommer ind på den videregående uddannelse

fart på for ellers bliver institutionen straffet økonomisk og det samme gør man selv hvis man ikke er hurtig nok

beviseligt være syg for at få udsættelse

skal man vente seks år på at tage en anden uddannelse

også lavet et uddannelsesloft når man så kommer ud på den anden side

være heldig at være kommet ud på et arbejdsmarked hvor der er stigende effektiviseringskrav på de fleste arbejdspladser og hvis man skulle være så uheldig ikke at komme i arbejde eller at blive syg eller knække nakken som vi kan se

stadig flere gør så kommer man ind i et system hvor man tester de ledige stadig mere på deres arbejdsevne de vildeste eksempler er at folk der er ledige i

for at arbejde en halv til en hel time for så at blive kørt i taxa tilbage igen fordi deres arbejdsevne

prøves oven i alt det her som jo er de strukturer som vi har besluttet herindefra skal man i øvrigt også se godt ud man skal træne man skal se ud ligesom

reklamer der er retoucherede man skal være ligeså flot som dem på instagram man skal være på facebook snapchat alle de sociale

ja

er på tide at de unge får sådan mere ro på og at vi hjælper dem til at få det derfor kunne jeg

de unge mere ro på og sikre at de har en større trivsel det arbejde vil jeg fortsætte tak for debatten

den gode tale og den konstruktive tone som den blev holdt i det giver en god trivsel her i folketinget og det tror jeg også giver en rigtig god trivsel

ude på skolerne men så er der et problem jeg gerne vil høre ordførerens holdning til og det er overdiagnosticering børne og ungdomspsykiatrisk selskab som organiserer læger inden for det her felt har jo flere gange advaret imod at vi skal passe på ikke at

for at sige det lidt populært pladserne fra dem der er alvorligt syge

bliver også understøttet af andre psykiatere er ordføreren enig med mig i at

jeg faktisk at der var mange forældre som nærmest kom og bad om at deres barn

gange havde forældrene ikke ret og de lagde jo selvfølgelig et pres på kommunen

skulle de forældre jo bare have vide at hvis

og jeg tror nok at vi er mange der kan sige at

så overvåget som unge mennesker er i dag

godt tænke mig også lige

jeg tænker lidt i forhold til forældreansvarsopgaven også i den her

hører at rigtig mange unge mennesker faktisk

man ikke er i direkte kontakt med hinanden

et eller andet tidspunkt ude i fremtiden jeg tror at vi skal hjælpe forældrene til bedre at forstå at alting ikke behøver at have en nytte

gå selv om deres børn ikke ligger i toppen af en eller anden prøve eller selv om barnet ikke lige leverer på en national test eller selv om barnet lige har brug for et ekstra halvt år for at blive vurderet uddannelsesparat

blive ret nervøs for den generation som jeg selv repræsenterer der har været igennem mange af de her ting og som kommer ud nu og skal være forældre vil de så lægge det pres som de selv har oplevet i skolen yderligere over på deres børn de gør det jo i en god mening

de vil jo gerne have at deres børn har alle muligheder i livet men så kan forældrene i den bedste mening komme til at

en reklame med uffe holm jeg så i tv hvor han kom til en forældresamtale og det første han spurgte om var hvordan klarer mit barn sig i den nationale test

skyld angst men netop

at vores børn i hvert hvert fald når

som måske næsten er unødvendigt at spørge ind til men igen er det noget vi bare skal italesætte eller

nogle af de der mange test som jeg har nævnt i skolen jeg synes at den melding som fru anni matthiesen og den daværende uddannelsesminister kom med måske er et af de mest effektive redskaber

er en venstreminister og en venstreordfører der fuldstændig utraditionelt går ud og siger at

det her der nødvendigvis er det vigtigste det også vigtigt at dit barn trives og det er også vigtigt at dit barn har det godt og har venner så tror jeg det kan være lige så effektfuldt

det betyder jo at forældre kan vælge den skoleform som passer bedst til

men det som jeg egentlig vil spørge sfs ordfører om er at unges mentale trivsel

er noget der rækker ind over mange ordførerområder der er beskæftigelsesområdet der er børne og undervisningsområdet der er socialområdet der er også sundhedsområdet og ikke så forfærdelig mange år siden at sf havde sundhedsministerposten hvilke initiativer tog sfs

for eksempel med karakterfri det var også derfor at vi indførte karakterfri klasser i gymnasiereformen det var noget vi løftede ind fra sf og som var rigtig vigtigt for os så der har vi ladet os inspirere lidt af dem i forhold til hvad

vores sundhedsminister gjorde må jeg være svar skyldig jeg ved ikke hvad sundhedsministeren lige præcis har gjort men jeg ved jo at en af de målepinde der fylder alt i den reform som vi vedtog da sf var

faglighed der er andet end kun det at levere i nationale test der fylder noget der er andet end det man skal arbejde med derude

det var ikke vores sundhedsminister men det var jo

at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den niogtyvende maj to

vi skal have begrundet forespørgslen og det er ordføreren for forespørgerne fru pernille schnoor alternativet værsgo

færre end halvtreds procent af de ældre rapporterer at de har en god mental sundhed

oplever at de er ensomme fjorten procent oplever at de sjældent eller aldrig træffer venner og familie og cirka tyve procent har en psykisk sygdom det er i hvert fald nogle af de tal vi har på området som jo viser at det er vigtigt at sætte fokus på ældre og den mentale trivsel og når det er sagt er jeg godt klar over at rigtig mange ældre også oplever at de udfolder deres potentiale og at de fint klarer dagligdagens udfordringer og at de bidrager positivt til samfundet men i dag har jeg indkaldt til denne forespørgselsdebat for

desværre alt for store andel der ikke trives

adam oehlenschläger skrev

skov at visne glad hvori han allerede som fire og tredive årig tænker over alderdommen

i alternativet er vi som nogle måske forhåbentlig har lagt mærke til ret glade for naturen og skoven ligesom oehlenschläger var det og

i forhold til trivsel kan vi måske også lære noget af naturen jeg vil godt starte med en lille historie

løbe en lille tur

og da jeg var på vej tilbage

af ældre mennesker jeg nærmede mig hørsholm kirke som

hvor jeg bor og der stod altså en stor gruppe af ældre mennesker

så var løbet forbi der var vel en

midt i mængden

er ked af at jeg ikke kan huske hendes præcise alder men jeg vil tro hun er omkring fem og firs

er en gruppe af ældre som mødes

en tur i naturen

hun er rigtig glad og hun har rigtig mange aktiviteter og har meget samvær med andre

jeg fortæller historien fordi det jo er med ældre og trivsel ligesom det er

hvis man har følelsen af

formål og meningsfuldhed i ens liv

at ældre mennesker undgår stress og mistrivsel

som nanna og hendes venner i skoven var i gang med der i søndags de

stress og mistrivsel ved at have et fællesskab hvor de mødes en gang imellem og går en tur i skoven i vesthimmerland har man for eksempel projektet aktiv i naturen som skal forebygge ældres ensomhed og mentale

et andet eksempel vil jeg nævne et andet sted i danmark det er i

i nordsjælland hvor de har lavet

som fokuserer på nærvær og det at være i nuet grupperne mødes en gang om ugen

til biblioteket hvor der læses en historie højt efter nogle principper der hedder guidet fælleslæsning som jeg ikke lige er ekspert i

ikke fordi der ikke er gjort noget det ikke derfor jeg

indkalder til det her i dag

meget og vi har også igangsat gode satspuljeprojekter

det er noget det er utrolig vigtigt at vi sætter fokus på og det er også utrolig vigtigt

hvad vi gør ved den trivselsudfordring vi har i forhold til vores ældre medborgere det er simpelt hen ikke godt nok det kan ikke være rigtigt at man skal ende sine dage med ikke at trives og føle sig ensom

have et godt liv så derfor er vi interesseret i at finde ud af hvordan ministeren og de øvrige partier i folketinget mener at ældre mennesker kan opnå mærkbare forbedringer i deres mentale sundhed og hvordan vi kan sikre forebyggende metoder så færre ældre mistrives

så er der en besvarelse og så kommer ordføreren

så er det ældreministeren der giver besvarelsen

denne forespørgselsdebat om ældres mentale sundhed

som ældreminister er jeg meget optaget af

ældres mentale sundhed det er vigtigt for mig

bliver så gode og fulde af livsmod og livsindhold som muligt dårlig mental sundhed kan komme til udtryk på flere måder og blandt de mest centrale er ensomhed depression og selvmordstanker ser vi på gruppen af ældre mennesker er der klart nogle udfordringer i forhold til mental sundhed som vi er nødt til at forholde os til i rapporten ensomhed i befolkningen anslås det at treogtredivetusind ældre føler sig ensomme og viser at op mod halvtreds procent

ældre der modtager personlig pleje i eget hjem ofte eller en gang imellem føler sig uønsket alene de personlige og menneskelige omkostninger ved ensomhed er store ensomhed hos ældre forringer deres livskvalitet

for eksempel forhøjet blodtryk dårlig søvn stress og hjerte kar sygdomme

ensomhed og øget dødelighed hvis vi ser på

og kvinder ældre

er desværre den aldersgruppe hvor der er den suverænt højeste forekomst

både mænd og kvinder endelig er de ældre overrepræsenteret i selvmordsstatistikkerne der er meget større sandsynlighed for at ældre lykkes med at begå selvmord når de forsøger de ældre over halvfjerds år begår tre og tyve procent af alle selvmord og de ældres andel af selvmord er således næsten dobbelt så høj som den andel de udgør af befolkningen

at tage denne problemstilling alvorligt og det gør regeringen også det konkrete arbejde med kontinuerligt at understøtte en god mental sundhed hos ældre ligger i kommunerne

arbejde som vi selvfølgelig skal støtte kommunerne i og det er noget som vi i regeringen blandt andet sammen med satspuljepartierne har prioriteret i de seneste år hvor ældres mentale sundhed

er blandt andet sket med den nationale demenshandlingsplan med revisionen af de forebyggende hjemmebesøg med indførelsen af værdighedspolitikker og med forskellige andre initiativer der bekæmper ensomhed i den nationale demenshandlingsplan opstiller vi tre konkrete mål for demensindsatsen et af målene er en forbedret pleje og behandlingsindsats der skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med halvtreds procent frem mod

og fem og tyve for de faglige anbefalinger på området er klare

udgangspunkt ikke behandles med antipsykotiske

alligevel viser tal fra to tusind og seksten at omkring tyve procent af borgere med demens får antipsykotisk medicin det tal skal vi have bragt ned og derfor har vi med demenshandlingsplanen besluttet at monitorere forbruget af antipsykotika

øget fokus på lægernes udskrivning at sikre bedre fysiske rammer på plejehjemmene

på demensområdet et andet initiativ er værdighedspolitikkerne alle kommunalbestyrelser har siden to tusind og seksten været forpligtet til at formulere en værdighedspolitik der beskriver de overordnede pejlemærker og principper for en mere værdig ældrepleje lokalt i kommunerne i værdighedspolitikken skal kommunerne blandt andet forholde sig til områderne livskvalitet og selvbestemmelse det er forhold der i høj grad hænger sammen med mental sundhed

og sikre

på deres eget liv

i to tusind og seksten blev de forebyggende hjemmebesøg gjort mere målrettede så de i højere grad tilbydes til særlige risikogrupper og det gælder eksempelvis ældre der har mistet en ægtefælle

det er jo også en måde at hjælpe ældre der er i risiko for dårlig mental

modtager meget hjemmehjælp formålet med det initiativ er at afprøve hvordan hjemmehjælpen bedst kan opspore ensomhed blandt ældre og hjælpe dem på vej mod at etablere nye netværk et andet godt satspuljeinitiativ er fællesskabsklippekortet med fællesskabsklippekortet kan medarbejdere i hjemmeplejen for eksempel ledsage ældre der oplever ensomhed til aktiviteter

cykling uden alder spisevenner eller

et initiativ målrettet ældre ramt af sorg og livsfortrydelse for nogle ældre kan fortrydelse over ting man ikke fik gjort eller gerne ville have gjort anderledes være en alvorlig psykisk belastning fordi tiden til at gøre tingene om er begrænset og det er et initiativ som ligger alternativet meget på sinde

og livsglæde hos ældre der er ramt af sorg og livsfortrydelse et andet formål er at nedbringe

udmøntes her i løbet af sommeren og jeg glæder mig meget til at

endelig vil jeg også lige nævne at sundhedsstyrelsen netop har offentliggjort en opdateret

om virksomme kommunale indsatser for at fremme blandt andet ældre borgeres mentale sundhed

med den mentale sundhed regeringen har således fokus på at sikre en bedre mental sundhed blandt ældre det fremgår også af vores udspil værdighed i ældreplejen en hjertesag fra marts i år her er netop adgang til fællesskabet for alle et af de fire pejlemærker for hvad vi ønsker at opnå med regeringens initiativer på ældreområdet og det er også noget som jeg vil arbejde for fremadrettet i mit virke som ældreminister for vi har alle sammen brug for at være en del af et fællesskab og mødes med andre mennesker så det får os til at føle at vi både bliver set og forstået tak

er den første i rækken af ordførere

får ordet og jeg forstår så at det bliver en lidt kortere affære fordi der er sagt en del

som ministeren og som jeg også selv var inde på i den

et samspil samspil mellem de individuelle ressourcer

som sundhedsministeriet har lavet lavet sammen med center for sundhedssamarbejde ved aarhus universitet så den vil jeg så lige fremhæve her i dag fordi jeg synes der er nogle rigtig gode konklusioner og pointer i den som vi godt kan tilslutte os

at inddrage sociale komponenter i indsatserne og styrke den mentale sundhed at fokusere på helhedsorienterede indsatser at fokusere mere på forebyggende indsatser til yngre raske ældre at udvikle muligheder for tilpasning til personlighed og individuelle karakteristika at inddrage pårørende og civilsamfundet i indsatserne og at der forskes mere

mentale sundhed og trivsel i alternativet vil vi gerne lægge op til og vi vil gerne opfordre ministeren til at

de her anbefalinger i højere grad bliver brugt og jeg vil gerne høre

vi mener som sagt at der er brug for en helhedsorienteret indsats

er nødt til at lytte til hver enkelt ældre og vi står i en situation i dag som jeg også nævnte tidligere som vi ikke kan være tjent med

alt for stor gruppe af ældre der ikke trives og som kæmper med

fortjent en værdig og god alderdom og afslutning

en chance for at visne glad som jeg nævnte i starten med med oehlenschläger

som kaldte det det

dagsordenen i dag men desværre er det også en meget overset problemstilling lige før diskuterede vi børn og unges trivsel eller mistrivsel og nu er det så de ældres område på en måde er det jo noget beskæmmende at vi bliver nødt til

diskutere det i folketinget og at tingene ikke er helt som de skal være i socialdemokratiet mener vi ligesom i alternativet at ældres mentale sundhed er et område som vi bør fokusere mere på for ifølge sundhedsstyrelsen

er det hver ottende ældre over fire og halvfjerds år der har en meget dårlig mental sundhed blandt ældre mennesker der modtager personlig pleje føler over halvdelen sig ofte eller en gang imellem uønsket alene

selvmordsstatistikkerne det er tal som bekymrer socialdemokratiet og jeg forestiller mig at vi alle her er enige om at der er behov for mærkbare forandringer på området siden to tusind og otte er der sket rigtig meget

skåret seks millioner hjemmehjælpstimer væk årligt det er altså tyve procent

ligesom tredivetusind færre ældre i dag modtager hjemmehjælp og da vel at mærke

for at gøre ondt værre er der siden to tusind og femten hvor lars løkke rasmussen blev statsminister

det betyder enkelt at der bliver mindre tid til den enkelte borger det betyder at sosu

og om de udfordringer man står over for tale om følelsen af ensomhed om isolation og mistrivsel

hvordan den ældre egentlig har det vi skal sikre at alle ældre har mulighed for et godt liv både fysisk og mentalt og vi skal skabe rum for trivsel og glæde og skabe rum for fællesskab og socialt nærvær derfor er socialdemokratiet også meget glade for at vi fik indført fællesskabsklippekortet for ensomme hjemmehjælpsmodtagere

kan ensomme ældre få hjælp til den del måske til mandeklubber

eller fællesskabsaktiviteter som kommunen og frivillige foreninger arrangerer klippekortet kan også bruges til at medarbejdere i hjemmeplejen giver sig god tid til at vejlede

de ordninger og sociale aktiviteter der findes for ensomme ældre og måske skabe den egentlige kontakt ved for eksempel at tage med den første gang eller ringe og lave de konkrete aftaler for den ældre mit håb er at erfaringerne bliver så gode at ordningerne på den ene eller den anden måde kan udbredes til hele landet så lyttede jeg jo opmærksomt til

indsatsen mod ensomhed og dårligt mentalt helbred blandt de ældre det jeg ikke hørte var hvorvidt ældreministeren ville fortsætte fællesskabsklippekortet sådan at det kan blive bredt ud til alle kommuner og det vil jeg selvfølgelig gerne have et svar på vi må nemlig aldrig lade den enkelte i stikken og helt alene med sin ensomhed og mistrivsel for socialdemokratiet

der sætter sig i spidsen for at løfte indsatsen for at forebygge ensomhed og fremme den mentale sundhed også blandt de ældre som vi måske indtil nu ikke har hørt så meget

vi ikke har haft fokus på dem måske fordi der ikke er behov for det men måske også fordi det er en generation af ældre vi har i dag som er formet af en tid hvor man ikke

for vane at gøre et stort nummer ud af sine problemer eller at tale om dem de har om nogen brug for et talerør for

oplæse en vedtagelsestekst som socialdemokratiet enhedslisten alternativet sf og radikale venstre er blevet enige om

folketinget konstaterer med bekymring at den ældre befolkning skiller sig negativt ud i de nationale målinger af ensomhed og mental trivsel blandt danskerne samtidig er især ældre mænd med dårligt psykisk helbred overrepræsenteret i selvmordsstatistikkerne det er folketingets opfattelse at selv om der med satspuljeaftalen for to tusind og atten er igangsat vigtige initiativer til at støtte ensomme ældre og hjælpe dem ud af ensomheden blandt andet med fællesskabsklippekortet så er der brug for at styrke indsatsen mod ensomhed og mental mistrivsel blandt ældre folketinget opfordrer derfor regeringen til at fremlægge konkrete forslag til at forebygge ensomhed og fremme ældres mentale trivsel samt at indkalde alle folketingets partier til en politisk drøftelse

efter sommerferien to tusind og atten

brokke sig for meget og gøre for meget opmærksom på hvilke problemstillinger der er i deres liv men som der står i vedtagelsesteksten

især ældre mænd der ikke trives

at der er skåret rigtig mange penge og det er også problematisk men

for eksempel det her med længst muligt i eget hjem hvor man sidder alene derhjemme og ofte ikke rigtig har nogen social kontakt er

udfordringer som ordføreren lige ser vi skal

at vores ældreordfører er astrid krag også

hun har fortalt mig er at hun har været ude hos en ældre dame hvor det var sådan at hun kun kom ud hver sjette uge hun kom altså ikke ud af sin lejlighed

hjulpet til at hun kunne samle de her point sammen hun har ikke haft nogen pårørende som kunne hjælpe hende ud

sagt i jylland at folk skal sidde

ting som vi fik fokus på i den sidste

ikke visiteret til at få lov til at der skulle bruges tid

det viser jo for mig at der også er nogle strukturer og måske

en ældre kvinde ud i solskinnet

ude i den offentlige forvaltning vi gider

derfor vil vi også gerne med vores selvstyrereform

tøjlerne meget mere

i forhold til personalet som er ude hos de ældre og i forhold til lærerne

og en frihed under ansvar

ældreområdet hvis man kigger på finansloven ser

ældreområdet er løftet med to milliard kr siden den her regering kom til det sender et meget stærkt signal om at det her

tidligere det her er beskæmmende tal

at der er seks millioner hjemmehjælpstimer

der har modtaget hjemmehjælp før som ikke synes at det er en

den personlige frihed som det jo også er at bo i et rent hjem

som vi prioriterer til kommunerne hvert eneste år omkring ni og firs procent af værdighedsmilliarden har kommunerne faktisk brugt til varme hænder til mere personale derude i virkeligheden hvor vi skal passe og pleje og drage omsorg for vores ældre

faktum er at det jo ikke er fra christiansborgs

regering jo løftet ældreområdet

via omprioriteringsbidraget og så giver man en lille smule igen og så bryster man sig af at tingene er blevet bedre faktum er at det er blevet langt ringere ude i kommunerne med omprioriteringsbidraget

der er seks millioner hjemmehjælpstimer

der viser at den demografiske udvikling forudsætter at der faktisk afsættes seks milliard

frem til to tusind og en og tyve for at man

og at dét er en medvirkende årsag sammen med at man i øvrigt

også er nødt til at skulle tage sig af rigtig mange andre opgaver som følger af

hvor man altså har sat flere og flere penge af vi ser jo

opprioriterer vi jo ældreplejen og synes at de ældre skal have en værdig

pleje og omsorg men

vi ser eksempler på kommuner som selv vælger politisk at nedprioritere

ordføreren har det er i hvert fald sådan at man prioriterer de bløde værdier

en bedre ældrepleje man prioriterer alt det man kan ude i kommunerne så hjælper det ikke noget at man får et lillebitte plaster fra christiansborg

vi fortsætter behandlingen af forespørgsel

og tak til for at rejse en vigtig debat

de 60 årige er de mest tilfredse med livet

det var en historie som danmarks statistik kunne fortælle for mindre end to år siden en glædelig historie om at vi kan se frem til mere sindsro i vores alderdom hvis statistikerne holder

skiller ældre sig negativt ud i de nationale målinger når det kommer til mentalt helbred og det viser et skel en slags mangel på spektrum når det kommer til ældres mentale velbefindende langt de fleste har det heldigvis godt men den gruppe der har det skidt

det ses jo allertydeligst i selvmordsstatistikkerne hvor ældre og især ældre mænd er voldsomt overrepræsenteret

det er et meget alvorligt problem at så mange ældre har det så skidt og at der er det her skel som viser at der er en mangel på på et spektrum i forhold til ældres mentale helbred personligt tror jeg på at det skyldes en lidt for udbredt holdning blandt mange om

må man forvente en eller anden form for nedgang i livskvalitet at man bliver lidt mæt af dage det er i hvert fald det jeg hører fra fra vores rådmand i aarhus kommune som har sat fokus på det her

uanset hvor gammel man bliver har man ret til at have det godt mentalt

på grund af deres alder skal afskrives fra at få hjælp til at få det bedre også når det er mentalt ikke kun når det er kroppen der svigter

den slags uudtalt

skal vi have taget et opgør med

det vil vi i dansk folkeparti vældig gerne bidrage til vi har blandt andet været med til at etablere et nationalt sorgcenter som skal håndtere ældre som er ramt af det der hedder kompliceret sorg altså der hvor man ikke bare er trist

mistet en ægtefælle men der hvor det sætter sig dybere i en og man aldrig kommer ud af sorgen igen vi har været med til at lave det her klippekort imod ensomhed

og har lidt svært ved at komme ud ad døren kan få den her ekstra hjælp til at få et socialt netværk og især puljen til imødegåelse af livsfortrydelse blandt ældre er noget af det som vi er rigtig glade for at have lagt stemmer til

grad er inspireret af netop arbejdet i aarhus som dansk folkepartis rådmand jette skive har stået i spidsen for fordi der ikke skal være den forskel på om man er ung eller gammel når man har brug hjælp til psyken

noget af det som vi ser som en af de største udfordringer i forhold til den dårlige mentale sundhed blandt ældre

grad af ensomhed som desværre plager mange ældre mennesker

og det er ikke nødvendigvis fordi der ikke er mennesker omkring de ældre

i anden sammenhæng har vi jo set hvor mange hjemmehjælpere der kan komme i ældre menneskers hjem i løbet af en dag

ikke nødvendigvis fordi man sådan er afskåret fra andre mennesker

men jeg tror

vores liv har prøvet at føle os lidt alene ved at følelsen af ensomhed bliver forstærket når man er omgivet af andre mennesker som ikke taler til en

klassen omgivet af mennesker men uden at tale med nogen så bider ensomheden ekstra hårdt og jeg tror måske lige præcis her her

inde ved noget af kernen i forhold til ældre ensomme som modtager hjemmehjælp tiden er forsvundet

i forhold til at man som ansat i hjemmeplejen kan se de ældre i øjnene og spørge

af ond vilje at kommunerne har måttet skære ind til benet i forhold

det har været en bydende nødvendighed for at få

dansk folkeparti i forbindelse med sidste års finanslov prioriteret penge til netop flere

der skal være den tid til at man som ansat kan udfolde hele sin faglighed ikke kun de sundhedsfaglige kompetencer men også de sociale kompetencer som

jo klart at det er i de sociale kompetencer man finder indsatsen imod ensomhed

så mere tid i hjemmeplejen kunne være et skridt fremadrettet en anden faktor er

vores tur til japan med sundheds og ældreudvalget hvor man taler om ensomhed som en livsstilsfaktor på højde med kost rygning alkohol og motion det synes vi også i dansk folkeparti at ensomhed skal være i danmark vi har noteret at regeringen

har sat det her i fokus i deres ældrepolitiske vision og vi skal med glæde bidrage til at visionen bliver til andet end ord på et papir men også bliver til virkelighed jeg skal her til sidst læse et forslag til vedtagelse op på vegne af dansk folkeparti venstre liberal alliance og det konservative folkeparti

folketinget finder det bekymrende at cirka tretten procent af kvinder over fem og halvfjerds år og ni procent af mænd over fem og halvfjerds år har dårlig mental sundhed det er særligt ældre med sygdom og funktionstab eller ældre der mister en nærtstående som er sårbare over for udvikling af dårlig mental sundhed folketinget noterer at der er igangsat en række konkrete initiativer til forebyggelse af dårlig mental sundhed blandt ældre det gælder blandt andet satspuljeindsatser mod ensomhed og til fremme af trivsel og livsglæde hos ældre som er ramt af sorg og livsfortrydelse samt sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om mental sundhed fra april to tusind og atten folketinget vil holde regeringen op på sin ældrepolitiske vision værdighed i ældreplejen en hjertesag med pejlemærket adgang til fællesskabet for alle som skal sikre at ældres mentale sundhed sættes i centrum for ældrepolitikken folketinget konstaterer endvidere at

jeg tænkte på at ja der er besparelser ude i kommunerne og

sparet fra folketingets

til hvor mange ældre der bliver at

er nogle strukturer der kan ændres

på fremtidens hus for alle generationer i aarhus nu blev aarhus nemlig nævnt af ordføreren og jeg kom i tanker om at man i aarhus jo laver det her hus som er et moderne bud på at alle generationer skal være i det samme hus vi har jo lavet seniorboliger og vi har lavet ældreboliger og måske er det lidt misforstået at vi har tænkt at nu skal alle ældre være sammen her og nu skal alle unge være sammen her

enig i at der også er nogle strukturer vi kan ændre på som kunne gøre at ældre kommer til at trives

programserie om en hundrede og firs dage på plejehjem hvor man netop lader unge og ældre mødes og jeg tror der er en stor del

livsglæde i når vi som generationer er er sammen i stedet for at vi opholder os hver for sig det bidrager til et bedre liv så jo der er nogle strukturelle ting som vi også kan se på i forhold til hvordan vi

ikke i nær så høj grad har det samvær og er i nærheden af hinanden som man

på apropos japanturen var var vi ude at se

bydel hvor man havde blandet

generationer og hvor ældre mennesker

reelle jobs altså firs årige der havde to timer hver morgen i en daginstitution

ordføreren være med til at vi også kigger på hvad det er for nogle strukturer der er samfundsmæssigt så det ikke kun bliver satspuljeprojekter eller økonomi vi taler men også en større struktur vi kan prøve at se om vi kan ændre

det gode familieliv et andet eksempel kunne jo også være at

en måde vi har indrettet os nu der gør at

i meget høj grad bliver i landdistrikterne hvorimod de unge samles i de store byer for

at uddanne sig det vil vi også gerne være med til at løsne op for så der er mulighed for at man kan være sammen med sin familie i sit nærområde og man ikke på den måde er tvunget til at blive splittet tværs over landet fordi der er nogle strukturer der gør at det er sådan

et umådelig vigtigt emne

alle sammen unge som ældre

og livslyst ligesom vores fysiske tilstand ofte påvirkes af ringe mental trivsel

at cirka ni procent af alle mænd fra fem og halvfjerds år og op og tretten procent af alle kvinder fra fem og halvfjerds år og op har

har kommunerne et stort og vigtigt ansvar her

og man har gode muligheder for både at opleve se og mærke forandringer i humør og trivsel jeg har siddet i en kommunalbestyrelse i mere end ti år og har som næstformand i det lokale sundhedsudvalg arbejdet blandt andet med trivsel

om mental sundhed er et fint arbejdsredskab set gennem de kommunale briller

generelle og aldersspecifikke

de fleste som jeg indimellem undrer sig over

er der gør at man ikke bare bliver gammel men at nogle bliver meget gamle

siden var jeg jo sammen med folketingets sundheds og ældreudvalg på studietur til japan og det var en øjenåbner for i japan er man meget bevidst om hvor stor betydning sociale relationer har

lever japan har for eksempel en hundrede og syv og fyrre ældre borgere over hundrede og ti år og fælles for dem

at de har haft stærke sociale relationer livet igennem flere steder i danmark har vi veletablerede ældreklubber

at man for eksempel mødes hver uge man synger en sang drikker

glæde af et stærkt lokalt fællesskab som i

selv om man kan gøre meget for at undgå ensomhed og mistrivsel har vi som samfund naturligvis også et ansvar for at drage omsorg for mennesker som af den ene eller den anden grund mistrives og oplever at livet spoler i den forkerte retning

seneste år iværksat en række indsatser som blandt andet er målrettet ældres mentale sundhed og lad mig her komme med et par eksempler ældreministeren har fremlagt et visionsoplæg værdighed i ældreplejen en hjertesag som blandt andet har skabt fokus på hvordan vi undgår at ældre bliver ensomme og begår selvmord både ensomhed og selvmord er tabubelagte emner som der i høj grad

at vi tager livtag med med satspuljeaftalen for to tusind og atten har vi både afsat midler til fællesskabsklippekortet og en pulje til ældre ramt af sorg og livsfortrydelse og med finanslovsaftalen for to tusind og atten har vi sammen med dansk folkeparti

hundrede og tyve million kroner til pårørendestøtte og en værdig afslutning på livet endelig har vi sat ind med målrettede forebyggende hjemmebesøg til ældre i aldersgruppen fem og tres til fire og halvfjerds år og seks og halvfjerds til ni og halvfjerds år

for eksempel mister en ægtefælle eller

men uanset hvilken vinkel man anskuer værdig ældrepleje fra må vi aldrig glemme at sætte mennesket i centrum venstre kan støtte op om det

som dansk folkepartis ordfører læste op

hilse fra det konservative folkeparti og sige at man også derfra kan støtte

som jeg også stillede som spørgsmål til en tidligere ordfører er

nogle strukturer i vores samfund som vi har fået bygget op og

for eksempel at vi sidder i hver vores bolig længst muligt i eget hjem og andre

tværs af generationer er ordføreren enig i at at vi

kigge på de her enkelte initiativer også skal se på nogle strukturer ligesom vi

taler om det på ungeområdet i forhold til trivsel

hjælpe de mennesker som oplever ensomhed eller som ikke trives af den ene eller den anden grund men vi har også og det må vi aldrig glemme et personligt ansvar for at se de mennesker der er lige omkring os og der kunne jeg godt ønske mig at vi alle sammen mig selv inklusive

spørge naboen hvordan går det jeg skal i netto og handle har du brug for at jeg køber noget med hvordan går det efter du er kommet hjem fra sygehuset eller hvordan går det efter du mistede din kone sidste år og der synes jeg

måske det det sindelag der gør at vi bliver lidt bedre til at se hinanden særlig fordi som

tidligere var inde på strukturerne har ændret sig så vi ikke har hvad skal man sige sådan et naturligt familiefællesskab

som man jo havde i tidligere tider og det udfordrer både den enkelte men også os som samfund

sige men det jeg også gerne vil høre ordføreren var om det her med de samfundsmæssige strukturelle ting

eksempel talte jeg med en ældre dame engang som sagde

veninder som var endnu ældre og hun havde sagt at nu var

sat ud på et plejehjem helt ude på en mark og

lejlighed og kigge ud og se børnene gå i skole om morgenen

til og fra skole vi har nogle gange

villet gøre det så godt og lavet store og fine

lejligheder til de ældre men der er sket noget strukturelt som gør at vi ikke har fået for eksempel mikset generationerne og

i ensomhed så vil ordføreren være med til at vi også kigger mere sådan strukturelt på hvad

hjælpe kommunerne med så

jo sådan set tænkt som et redskab så man både som

kan gå ind på portalen og se på hvad det er for et værdisæt

hvordan er tilgangen til de pårørende men jo også så man kan sidde derhjemme i stuen enten alene eller sammen med

pårørende og vælge det plejehjem som man tænker passer bedst til det menneske man er

jo at der er rigtig gode muligheder for

plejehjem i andre kommuner over skulderen hvis man nu gerne vil rykke tættere på

at ordføreren kommer ind på netop det her med

ordføreren nævnte nemlig det her med at ældre

kommer til at indgå i det helt almindelige byliv det synes jeg er er nogle vigtige

målsætninger vi må have

at vi også anerkender at vi kan ændre strukturelt på nogle ting som gør at ældre får bedre mental trivsel

bare spørge om ordføreren anerkender at der samlet set ude i kommunerne bliver brugt flere penge på ældreområdet under den her regering

i kommunerne på ældreområdet under den her regering end under den tidligere socialdemokratisk ledede regering så lad mig spørge om noget andet anerkender enhedslisten at den her regering

ældreområdet med to milliard

seks milliard kroner ekstra for at bibeholde

at finansministeriet ikke tager højde for

alene ved teknologisk udvikling har man effektiviseret for omkring fem hundrede million kroner i kommunerne siden to tusind og fjorten

på talerstolen

at sætte fokus på ældres mentale sundhed og hvad man kan gøre for at understøtte god mental sundhed

det er også vigtigt og det er en vigtig debat men det er også klart at både mental og fysisk sundhed gradvis forværres når man bliver ældre

det kan et nok så enigt folketing nok ikke gøre meget ved det er nok livets gang men jeg tror at det væsentlige i forhold til det her spørgsmål er at man sikrer gode rammer for størst mulig velvære hele livet og jeg mener at man bør lægge vægt

stor grad af selvbestemmelse ældre mennesker skal ikke behandles som børn værdighed er at blive taget alvorligt af familie venner og af plejepersonale når sundhedsdagsordenen almindeligvis diskuteres trækker mange ofte i en anden retning for et par år siden kunne man for eksempel høre en plejehjemsleder fortælle i nyhederne at de ældre ikke måtte få saftevand fordi der findes sundere alternativer jeg mener at en sådan tilgang til ældre er helt uforenelig med ønsket om at stille rammer til rådighed for at man kan leve et godt og værdigt liv derudover mener jeg at man bør lægge vægt på stærke fællesskaber blandt ældre mange ældre døjer med ensomhed det er helt rigtigt så det er vigtigt at der er gode muligheder for et stærkt foreningsliv blandt ældre at der på plejehjem er mulighed for fælles aktiviteter man ved

har vi også igangsat en lang række initiativer på det her område med satspuljen og finansloven for to tusind og atten vi har en vision om at der skal være værdighed i ældreplejen og

pejlemærkerne for denne vision er netop adgang til fællesskab

men derudover må man også bare sige at det her ikke kun handler om politik mange ældre oplever at familier ikke besøger lige så ofte som man godt kunne tænke sig det er vigtigt at familien og civilsamfundet generelt betyder endnu mere end hvilke politiske beslutninger der bliver truffet herinde og det er vigtigt at have den ydmyghed over for

her slags problemstillinger

besøger de ældre så ofte som de har gjort men vi kan jo ikke tvinge familier til

besøge de ældre medborgere så handler det ikke om at det må vi ligesom tage til efterretning

der er noget der kulturelt har ændret sig

familier ikke er så tæt på hinanden mere som de var engang og så

som som hjælper med i forhold til de ændrede strukturer som jeg nævnte før

nogle der tænker i generationshuse og andet hvor man kan

at man får ansvar og initiativ tilbage til borgerne i stedet for

offentlig velfærd for det skal der i hvert fald og vi skal have velfærd til at hjælpe alle de svageste og mest udsatte herunder

vores ældre men man kunne godt lave en kombination hvor man fik lidt mere

har job i danmark har strukturerne jo også ændret sig det kan

man kan jo sagtens sige at ansvar og initiativ skal tilbage men hvad hvis folk ikke vil tage det ansvar hvad hvis folk vil leve på en anden måde så må vi vel hjælpe politisk så de ældre ikke sidder tilbage ladt i stikken helt alene

meget gammel og heldigvis har har mange ældre også en god og lang alderdom hvor nye interesser kan afprøves og hvor nye venskaber opstår men det er ikke altid så fedt at blive meget gammel sygdom ensomhed sorg og fattigdom kan gøre de sidste leveår alt er for trange derfor er det også en væsentlig forespørgsel som alternativet har indkaldt til i dag når lægegerningen ofte sammenfattes i tre ord helbrede lindre og trøste

det netop et udtryk for at vi ikke kan helbrede alt men at

men det forudsætter et sundhedsvæsen hvor der også tid til den del af indsatsen i et sundhedsvæsen hvor antallet af faste medarbejdere end ikke rækker til de mest livsnødvendige opgaver er det ikke muligt at at tage sig tid til den dybe samtale om hvordan man afhjælper tab af funktioner og muligheder for støtte og hjælp til håndtering af kriser og til nyorientering mod et anderledes liv end det man måske havde regnet med det gælder i høj grad også den kommunale ældrepleje hvor tid relationer og indflydelse på eget liv spiller en afgørende rolle for den mentale sundhed og for den borger som mister egne ressourcer til at tage vare på sig selv at kunne generobre et liv på egne præmisser trods svækkelse og sygdom er afgørende for en værdig alderdom

fremmest også om at have tiden til indsatsen det forudsætter eksempelvis at kommunerne kompenseres for at flere og flere ældre får brug for hjælp det handler også om at anerkende at kontinuitet er en forudsætning for kvalitet og at vi derfor reelt arbejder for at ældre med behov for hjælp kan få deres egen hjælper det er svært at miste en nærtstående flere kommuner tager selv initiativ til at besøge borgere som for nylig har mistet en ægtefælle eller en livsledsager og det giver mening ofte er et enkelt besøg nok fordi det kan konstateres at borgerens eget netværk kan afhjælpe krisen og nyorienteringsfasen

som ikke har noget netværk kan det give mening med opfølgende besøg og støtte til etablering af et nyt netværk

gældende for ensomme borgere som til gengæld kan være svære at opspore for kommunen hvis borgeren ikke modtager ydelser fra kommunen men måske er den praktiserende læge her her en person som kunne spille

en mere aktiv rolle hvis lægen vel at mærke kan henvise til reelle tilbud i kommunalt regi endelig tror jeg at det er vigtigt at tage et sidste element med i overvejelserne om hvordan vi forbedrer ældres mentale sundhed for flere og flere ældre oplever at leve i regulær fattigdom og netop fattigdom kan være den egentlige barriere når det gælder at skabe sig et større netværk vedblive med at arbejde med en bestemt hobby og så videre derfor tænker jeg også at eksempelvis ældre sagens og danske seniorers fokus på netop fattigdom blandt ældre bør være et tema som vi skal vise opmærksomhed sfs støtter i øvrigt

en god drøftelse af ældres mentale sundhed vi har både drøftet de udfordringer der er og de konkrete initiativer der er i iværksat for at forbedre ældres mentale sundhed som jeg sagde i min indledende tale

ældres mentale sundhed en problemstilling som jeg tager meget alvorligt det er også derfor at regeringen i de seneste år har været med til at tage initiativer til en række indsatser der styrker ældres mentale sundhed det er blandt andet sket med demenshandlingsplanen de forebyggende hjemmebesøg værdighedspolitikkerne og forskellige satspuljeinitiativer som eksempelvis puljen til ældre ramt af sorg og livsfortrydelse

skal styrke kommunernes indsats det er alt sammen vigtige tiltag og jeg kan sige at ældres mentale sundhed også fremadrettet vil være et prioriteret område for regeringen og for mig som

så vi siger tak til ældreministeren

ministeren og tak til ordførerne for

rigtig gode og konstruktive

har haft i dag om ældres

og hvor mange positive forslag der egentlig er her fra ordførerne i salen

godt undre sig over at der stadig væk er så mange ældre

så det er det jeg står lidt tænker efter vores debat her at

enige om at vi skal gøre noget og vi gør også noget vi har sat mange initiativer i gang som

som jeg også var meget glad for kom til at

vi har sat mange forskellige gode initiativer i gang men alligevel

ældre der ikke trives selvfølgelig kan vi ikke lave noget om over natten der går et stykke tid men der er noget der siger mig at det er nogle store strukturelle omvæltninger vi ser i vores samfund som gør at der sidder ældre ensomme tilbage som jeg var inde på før

at alle ældre skal bo i seniorboliger så man kun holder sig sammen med nogle i

det vi så i japan hvor det er i hele små bydele

at vi drager omsorg for andre og det tror

i sygeplejen jeg hører også nogle sygeplejersker sige

for sygeplejersker og for sygeplejen er omsorg faktisk meget centralt og hvis der ikke er tid til den del

have fokus på omsorg så jeg tror at min

at der skulle laves en trivselskommission

lavet en trivselskommission der

på hvilke anbefalinger vi har til hvilke institutionelle strukturer og samfundsmæssige strukturer der kan ændres så

ældre bliver øget så jeg vil

sige tak for en rigtig god debat og jeg glæder mig til at arbejde sammen med

nogle tiltag i forhold til ældres

jeg gør opmærksom på at afstemningen om de fremsatte forslag til vedtagelse som nævnt først vil

også her opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den niogtyvende maj

en drøftelse af børns trivsel vi har lige drøftet ældres trivsel og nu skal vi så blive i sporet og tale om de offentligt ansattes trivsel

og det er at man ikke oplever at de ansvarlige tager problemet alvorligt i mange forskellige versioner har vi lyttet til de ansattes kritik af arbejdsforhold normeringer manglende prioriteringer af nødvendige ressourcer og senest i form af en undersøgelse fra ftf hvor to og tyve procent af ftfs medlemmer fortæller at de i en eller anden form føler sig stressede hele tiden eller ofte det kan næppe have undgået nogens opmærksomhed at de seneste overenskomstforhandlinger også var præget af meget ringe tillid og en opfattelse af at der nok var en skjult dagsorden det giver derfor rigtig god mening med en debat om trivsel og godt arbejde og derfor har vi lavet en forespørgsel som hedder hvad kan ministeren oplyse

for udvikling af den statslige sektors personalepolitik herunder om hvordan arbejdsmiljøet kan forbedres

som minister for offentlig innovation er jeg naturligt optaget af at det går godt ikke bare i staten men i hele den offentlige sektor sammenligner vi os med andre lande

går det grundlæggende på rigtig mange parametre godt i danmark og det skyldes ikke mindst at vi har et af verdens bedste velfærdssamfund de offentligt ansatte går hver dag på arbejde for at gøre en forskel

gøre en forskel hver eneste dag det gælder ingeniøren der skaber infrastruktur så vi nemt kan komme fra a til b det gælder præsten der skaber glæde når vores børn bliver konfirmeret det gælder politibetjenten der skaber tryghed og mange mange mange flere

og firstusind ansatte på de statslige arbejdspladser

bidrager til vores velfærd som innovationsminister er

selvfølgelig kan den blive bedre og det er kun sundt at have et blik for hvor den kan forbedres og hvordan vi i fællesskab kan forsøge at gøre det det skal blive nemmere for de offentlige arbejdspladser at løse deres kerneopgave effektivt og kompetent til gavn for danmark og danskerne vi skal sikre at medarbejderne får mere tid til deres kerneopgave ved

luge ud i unødvendigt bøvl og bureaukrati og vi skal sikre en klogere styring af vores velfærdsområder med fokus på kvalitet så der bliver bedre plads til fagligheden og mere fokus på resultaterne frem for processerne og der løses hver dag en mangfoldighed af opgaver i staten lige fra undervisning på sosu skoler gymnasier og universiteter til forsvarets og politiets mange opgaver og til myndighedsbehandling i styrelser og departementer

men fælles for alle statens opgaver er at

mennesker der hver dag går på arbejde og som blandt andet motiveres af at de får lov til og ønsker at bruge deres faglighed og løse opgaverne på den bedst mulige måde som minister for offentlig innovation er jeg optaget af at vi har et godt arbejdsmiljø på de statslige arbejdspladser et godt arbejdsmiljø er vigtigt for den enkelte for kollegaerne og for arbejdspladsen som helhed samtidig bliver borgere og virksomheder som er i kontakt med nogle af vores mange dygtige ansatte i staten jo indirekte berørt af både gode og mindre gode forhold det skal vi selvfølgelig tage alvorligt

at skabe det gode arbejdsmiljø lokalt er stor og kan også skifte fra arbejdsplads

forskellige behov jeg tænker at fængselsbetjenten i kriminalforsorgen

i et godt psykisk arbejdsmiljø end medarbejderen

jeg synes også naturligt at man derfor skal arbejde med arbejdsmiljøet på forskellige måder på de forskellige arbejdspladser i staten det betyder ikke at den enkelte arbejdsplads skal stå alene på statens område er der eksempelvis etableret netværk mellem ministerområdernes arbejdsmiljøchefer til inspiration

beskæftigelsesministeriet nedsat et ekspertudvalg vedrørende arbejdsmiljø som staten naturligvis også vil lade sig inspirere af staten er også repræsenteret i for eksempel arbejdsmiljørådet og i branchefællesskaberne for arbejdsmiljø i arbejdsmiljørådet samarbejder arbejdsgivere og arbejdstagere om den fortsatte udvikling af et bedre arbejdsmiljø i danmark dets indsatser og aktiviteter er fælles initiativer som både arbejdsgiver og arbejdstagerorganisationer står sammen om og tager ansvar for helt grundlæggende tror jeg på at det gode arbejdsmiljø skabes når medarbejderne trives og motiveres til at løse opgaverne mest hensigtsmæssigt det er min oplevelse at medarbejderne i staten vil deres arbejde og motiveres af at være med til at gøre en forskel og ofte er det følelsen af at levere varen der giver den største arbejdsglæde i hverdagen uanset hvem

uddelt for nylig københavns politi har gennem fokus på mental køreteknik formået at få nedsat antallet af færdselsrelaterede arbejdsulykker og skader på køretøjer den indsats

skabt af medarbejderdrevet opmærksomhed og ikke af en fællesstatslig personalepolitik

sygefravær ses meget ofte som en indikator for hvordan det går med arbejdsmiljøet på arbejdspladsen

også vigtigt at være opmærksom på

derfor glad for at se at statens arbejdspladser nu for andet år i træk har nedbragt sygefraværet det betyder at flere går på arbejde hver dag til gavn for hele vores samfund sammenligner man sygefraværet i to tusind og ti med de nyeste tal for to tusind og sytten

hver statslig ansat i gennemsnit syg en dag mindre i to tusind og sytten end i to tusind og ti det betyder at den enkelte er mindre syg og det er positivt for den enkelte men det betyder også at

og halvtredstusind dage mere på arbejdspladserne i to tusind og sytten end i to tusind og ti det er tid som kan bruges til at give bedre velfærd og sygefraværet i staten kan og bør også kunne komme længere nederst når det kommer til stress viser de seneste tal fra det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø at statens ansatte ligger på omtrent samme niveau som landsgennemsnittet både hvis man kigger offentligt og privat på de spørgsmål der omhandler stress i medarbejdernes hverdag

hvordan man kan komme stressen til livs jeg bliver også bekymret når man hører at

og føler sig stressede i hverdagen hvad der udløser stress er individuelt ligesom symptomer og reaktioner er meget individuelle men uanset om stress udløses af arbejde eller ting der sker i ens privatliv så bliver det et fælles problem på arbejdspladsen og kræver

at komme over

minimerer at det overhovedet kommer så vidt derfor glæder det mig også at

regi af de nu overståede overenskomstforhandlinger er opnået enighed på det statslige område om

udvikle og tilbyde en frivillig lederuddannelse i forebyggelse og håndtering af psykisk arbejdsmiljø forholdet mellem ledere og medarbejdere er centralt i sikringen af et godt arbejdsmiljø og lederuddannelse skal understøtte ledere med personaleansvar i deres arbejde med at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladserne som sf påpeger i deres forespørgsel er samarbejde og tillidsfulde relationer mellem ledelse og medarbejdere vigtige elementer i det at have et godt arbejdsmiljø ude på den enkelte arbejdsplads

helt enig i for at understøtte de lokale arbejdspladser i at skabe samarbejde trivsel og tillid

som overenskomstparter indgået samarbejdsaftaler der gælder for statens arbejdspladser aftalen sætter rammerne for både samarbejdsudvalgenes arbejde og det generelle samarbejde på statens arbejdspladser ånden i samarbejdsaftalen er at et godt og tillidsfuldt samarbejde skaber kvalitet trivsel og fornyelse

med tilgangen til en personalepolitik for staten ligger det i samarbejdsaftalen at aftalen skal give mening lokalt derfor lægger aftalen også i høj grad op til at det er de lokale samarbejdsudvalg som skal bestemme hvad det er er meningsfuldt for dem at arbejde med lokalt til at hjælpe de lokale samarbejdsudvalg på de statslige arbejdspladser er der ved overenskomstforhandlingerne aftalt at fortsætte det partsfælles samarbejdssekretariat det er vigtigt med en god dialog i de formelle fora men det er mindst lige så vigtigt at sikre den gode dialog i hverdagen det er i hverdagen at ledelse og medarbejdere hver for sig og i fællesskab løser velfærdsopgaverne til gavn for os alle sammen

forandringer på arbejdsmarkedet sker i et stadig hastigere og hastigere

forandringer på arbejdsmarkedet men det nye er måske at de sker endnu hurtigere end de gjorde tidligere og dermed også stiller stigende krav til vores evne til at

faktor i det arbejdsmarked som vi ser ind i vi skal have fokus på kompetencer til fremtidens arbejdsmarked fordi rette kompetencer

af de vigtige redskaber til i sidste ende

når ledere og medarbejdere i det offentlige er godt klædt på til at kunne løfte deres arbejdsopgaver giver det færre frustrationer men det giver også i sidste ende en større arbejdsglæde og når de offentligt ansatte

får vi også alle sammen bedre velfærd vi har her ved fornyelsen af overenskomsterne netop afsat en hundrede og to og halvfjerds million kroner i overenskomstperioden til kompetenceudvikling af statens medarbejdere

om året på kompetenceudvikling kurser og konferencer

medarbejdere udvider deres kompetencer og finder ny inspiration det ser jeg som en investering i de mennesker der hver dag arbejder for at levere vores fælles velfærd et godt arbejdsmiljø hænger uløseligt sammen med god ledelse det er væsentligt at lederne sætter retning og møder medarbejderne i en god dialog om løsning af deres opgaver og udvikling af medarbejdernes faglighed

dygtige ledere i den offentlige sektor

vi endda sammenlignet med andre

nogle af verdens allermest veluddannede hold af offentlige ledere

også udfordringer og der er et potentiale for at gøre det endnu bedre jeg har en klar ambition om at ledelse skal være af højeste kvalitet i den offentlige sektor både når vi sammenligner os internationalt og når vi sammenligner os med andre dele af samfundet bedre ledelse er et centralt spor

får en bedre og mere sammenhængende offentlig sektor at vi sikrer at medarbejderne får mere tid til deres kerneopgaver at vi sikrer en klogere styring af velfærdsområderne så der bliver bedre plads til fagligheden og mere fokus på resultaterne og at vi bliver bedre til at

udnytte de teknologiske muligheder på tværs af den offentlige sektor og så skal vi fremme god ledelse der gør en aktiv forskel hver eneste dag både for de mange dygtige engagerede medarbejdere som er ansat ikke bare i staten men i hele den offentlige sektor men også for

kvaliteten af den velfærd som vi hver

sørger for at stille til rådighed for borgere og virksomheder

går

enig med ministeren i at effektivisering og styring og ledelse og sammenhæng er temaer som optager regeringen og som regeringen også arbejder med men forespørgselsdebatten handler netop om personalepolitik fordi det også er vigtigt at fokusere på de offentligt ansattes tillid til den offentlige sektor til os til regeringen

vil stoppe lønfest sådan lød en overskrift tilbage i december midt i de offentligt ansattes overenskomstforhandlinger selv om jeg godt ved at ministeren ikke selv skriver rubrikken så fulgte meldingen alligevel i kølvandet på meldinger

til de statsansatte om at kutymer for fridage og frokostpauser skulle opsiges i forvejen

lov fire hundrede og ni som havde erstattet deres tidligere arbejdstidsregler lærerne følte sig krænkede over at de mistede arbejdstidsregler skulle finansiere en ny folkeskolereform skønt velfærdsforbedringer normalt er noget vi alle sammen finansierer i fællesskabet netop det signal har vel også smittet af på temperaturen i forhandlingerne det var næsten

da det blev klart at statens chefforhandler var i besiddelse af en kontrakt som ville resultere i en meget stor lønbonus såfremt chefen kunne komme med et oplæg til overenskomstforhandlinger som ikke ville belaste belaste de offentlige budgetter selv om ministeren har hentet gode eksempler på

stadig væk ingen konkrete initiativer på vej skønt overenskomstforhandlingerne jo også beviste at de ansatte på sygehusene og i ældreplejen og på handicapinstitutionerne ikke kunne oprette nødberedskaber i forbindelse med en eventuel strejke fordi der ikke var fastansat personale nok

der skal finansiere folketingets beslutninger om skattelettelser velfærdsforbedringer og meget andet så er vi set med sfs øjne også forpligtet til at forholde os til det

set klar til at gå hele vejen og havde vi magt som vi har

men vi har ret til at forlange at regeringen tager de ansattes åbenlyse og måske berettigede mistillid ganske alvorligt og at regeringen sætter maksimalt ind på at forbedre arbejdsforholdene for de ansatte det skal vi fordi det giver mening for de ansattes trivsel men også fordi et godt arbejdsmiljø er værdifuldt for samfundet og for borgerne

jeg vil på vegne af socialdemokratiet enhedslisten det radikale venstre alternativet og sf

konstaterer at den politiske forvaltning af moderniseringsstyrelsen har ført til en række udmeldinger

ansatte der

derfor opfordrer folketinget statsministeren til

indsats med henblik på en styrkelse af arbejdsmiljøet

ordførertalen op på socialdemokratiets vegne tak for ordet og tak til

det er en debat som jo går på hvordan vi kan få nedbragt stress og få øget arbejdsglæde for vores statsligt ansatte

kan undgå at tænke tilbage på det overenskomstforløb som vi netop har været igennem og hvor afstemningen jo stadig er i gang i de faglige organisationer jeg tror at alle mærkede at

i løbet af de lange uger hvor vi ventede på forhandlingerne

det handlede grundlæggende om tillid og de

bliver man anerkendt for det arbejde man laver

skal vi løbe endnu stærkere

at det for mange handlede om meget andet end hvad der konkret blev diskuteret i mødelokalet der synes at være noget grundlæggende på spil

må rette op på og vi har sagt meget klart hos socialdemokratiet vi tror det er helt forkert at planlægge efter at have færre velfærdsmedarbejdere som regeringen stadig væk lægger op til i sin

det er klart at tingene hænger sammen en dårlig normering og færre hænder betyder jo at sosuen må løbe stærkere for at nå det samme på en dag socialdemokratiet foreslog at skabe ro om den offentlige sektor at vi som kvittering for at parterne nåede til enighed om nye overenskomster kunne aftale at vi holder hånden under velfærden at vi lader pengene følge med når vi heldigvis bliver flere ældre og flere børn

ansatte brug for at høre samtidig

starte et reformarbejde som faktisk giver mere plads til tillid og faglighed for medarbejderne i velfærden fordi vores vej til at øge arbejdsglæde og øge produktiviteten også er en tro på at vores institutioner og medarbejdere gør deres bedste vi har stadig en offentlig sektor som andre lande kigger misundeligt til fordi den er effektiv og har højt kvalificerede medarbejdere med god uddannelse

som forhåbentlig kan forenkle og rydde op i bureaukrati men vi glæder os også til de videre snakke om hvordan det skal udmøntes i praksis vi synes at måde og den logik som vi har drevet vores offentlige sektor efter

skabt bedre velfærd og mere kvalitet for pengene vi vil have mindre styring og mere ledelse vi så gerne flerårige budgetter der giver ro om økonomien hvis offentlige medarbejdere i fremtiden kan løse opgaver både klogere og billigere er der måske god ræson i at lade den enkelte børnehave eller skole beholde en del af gevinsten selv den tilgang står i skærende kontrast til bare at skære to procent af alle budgetter en gang om året og håbe på det bedste det skaber mismod i stedet for mod på udvikling selvfølgelig skal der være respekt for skatteydernes penge selvfølgelig skal patienter have deres behandling til tiden selvfølgelig skal der også kontrol og tilsyn så vi kan gøre det bedre

og det må vi kunne gøre bedre end i dag

at vi er ret sikre på at vi bør ændre den måde som staten handler som arbejdsgiver det ensidige fokus på ren udgiftsstyring skal erstattes af at staten kan indgå i et reelt partnerskab med medarbejderne om at udvikle den offentlige sektor der skal arbejdes mere for forbedringer i arbejdsmiljøet og for at øge arbejdsglæden hos de ansatte

oplyse om planerne for udvikling af den statslige sektors personalepolitik

forbedres stressniveauet kan nedbringes

skabes mere tillidsfulde relationer og jeg vil indledende

jeg synes det rammer lidt uden for den lovgivende magts

personalepolitikken egentlig hører hjemme jeg

sige så meget om hvad regeringen og statens planer er omkring personalepolitik

utrolig vigtige områder men jeg kan

godt arbejdsmiljø og en god personalepolitik i

set også alle andre steder er jo utrolig vigtigt og et afgørende punkt for

have en god organisation det er super vigtigt

og nærværende ledelse som man ved man kan have tillid til de beslutninger der bliver taget

til at kunne gå til sin chef

eller man hårdt presset af opgaver

så er tilbage skal løbe endnu hurtigere frustrerede medarbejdere giver også en dårlig service fordi

ud over velfærden og giver en dårlig serviceoplevelse for de danskere de med at gøre så på den måde er

til at fastsætte fleksibel arbejdstid så man som børnefamilie måske

har brug for ikke at være på fuld tid fordi

bringe problemer det handler meget om fastholdelse af seniorer så

kan få nogle gode ordninger så man kan blive hængende noget længere en anden vigtig

nævnes i forespørgselsteksten og

er blevet en folkesygdom

været sygemeldt med stress for et års tid siden og ved hvor ubehageligt det kan være

en langtidssygemelding som jo kan være ret så svær at komme ud af så det skal virkelig tages alvorligt at der

end vi var for måske tredive år siden

bare mennesker der bliver ramt af stress lige pludselig

vi skal altid være på facebook

tjekke vores mail om der er noget nyt fra

næsten hver time tjekker facebook eller

geare lidt ned og give hjernen det luft som den har

for så man ikke bliver stresset jeg

okay at være ikketilgængelig at det er fint man

har en mobiltelefon på sig hele tiden at man ikke behøver

være aktiv på facebook for at folk kan se hvad man sidder og laver af motion spiser og andre ting

jeg tror egentlig at mange har det anderledes i dag

dem man ikke når men det handler selvfølgelig også om at man udover at

af med sin frustration hvis man har for meget at lave at man er sikker på hvis man har det skidt

frustration så det handler selvfølgelig om en tillidsfuld relation til sin leder og

sammenhængsreform med fokus på ledelse og kompetencer og

man selv kan udmønte men vi synes i hvert fald det er en utrolig vigtig og spændende rapport der kommer senere og så kommer vi til det sidste jeg skal sige

rasmus jarlov fra de konservative

for den enkelte og for arbejdspladsen som helhed det gælder for staten som for offentlige og private arbejdspladser i hele danmark en velfungerende

sektor er kendetegnet ved at der er tillidsfulde relationer og samarbejde mellem ledelse og medarbejdere personalepolitikker skal opleves relevante og nærværende og udmøntes i et samarbejde mellem ledere og medarbejdere det handler om at udøve god ledelse motiverede og engagerede medarbejdere oplever således en større arbejdsglæde til gavn for velfærden denne retning skal være drivende for personalepolitikken i den

herunder staten det er således vigtigt at understøtte en fokuseret indsats i forhold til arbejdsbetinget stress nedbringelse af sygefraværet med videre når der opleves udfordringer på statens arbejdspladser skal lederne kunne få råd og vejledning til gode løsninger til gavn for medarbejderne arbejdspladserne og velfærden folketinget konstaterer at regeringen i efteråret i regi af sammenhængsreformen kommer med en ledelses

jeg tænker at det er godt at vi i hvert fald indtil videre alle sammen er enige om at et godt arbejdsmiljø er vigtigt så kan vi i hvert fald vinge det af tænker jeg

set også enig med ordføreren i at stress i

om man bare bliver stresset af det man ikke når eller om det også er andre ting der spiller en rolle men jeg er i hvert fald enig så langt at det er stressende hvis det

når at besvare kaldet fra borgeren der trænger til at komme på toilettet eller man ikke får svaret på det spørgsmål som barnet

dansk folkeparti at ressourcer altså hænder nok i dagligdagen spiller en rolle for

ressourcespørgsmål altså har man rigtig mange ældre man skal nå at besøg som hjemmehjælper i

så kan det være frustrerende og stressende fordi man ikke føler at man er der nok for de mennesker og at man

ordentligt bad i stedet for en hurtig vask

også derfor vi var med til at afskaffe det her to procentsbesparelseskrav der i rigtig rigtig mange år i sundhedssektoren vi kunne se

så jo ressourcer betyder selvfølgelig også noget

ligesom erstattet tabet kan man sige af ressourcer som jo fulgte med to procentsproduktivitetskravet og det betyder så bare helt konkret at vi igen og igen og igen ser alt for mange senge på gangene på sygehusene så tænker dansk folkeparti at vi også skal sørge for at fylde

kan håndtere at der kommer flere ældre

som så kan tage hånd om det når man har brug for det

forske i og helbrede mange flere ting

vi kan løse de ting som som spørgeren netop

troede handlede om arbejdsmiljø og stress og den slags og lige pludselig har det udviklet sig til sådan

almindelig grundlæggende debat om indretning af den offentlige sektor i al almindelighed og niveauet for de offentlige udgifter

må jo sige hvad de vil men men jeg vil nu alligevel tillade mig

i første omgang lige at forholde mig til hvad det er

forklaret meget uddybende om om den statslige sektors personalepolitik og ministeren har også uddybende præsenteret planerne for hvordan

arbejdsmiljøet i den statslige sektor i almindelighed kan kan forbedres

salen for gentagelser

om den statslige sektors arbejdsvilkår og medarbejdernes arbejdsvilkår i den statslige sektor

og at det også er

i de sidste mange år og der er jo ingen af os der gør os nogen illusioner om at det ikke er en drøftelse som fortsætter uanset hvad

af politiske forskelle og det er en vigtig

de bedst mulige arbejdsvilkår både i den statslige sektor men jo i virkeligheden bredt

i den offentlige sektor jeg tror ikke på at

nedlægge den ene eller den anden styrelse eller

det nu end ellers måtte være som som sf

i det hele taget synes jeg måske sådan helt op på den store og principielle klinge at der er sådan lidt sammenblanding af den lovgivende og den udøvende myndighed her altså hvis vi skal til her i

drøfte oprettelse eller nedlæggelse af nye styrelser hver gang sf eller for den sags skyld et

hvilket som helst andet parti har en eller anden politisk dagsorden som man gerne

vil fremme ja så er vi ude på et efter min opfattelse principielt overdrev hvor man ikke rigtig kan finde ud af at skille den lovgivende og den udøvende

det er under alle omstændigheder mit indtryk at både arbejdstilsynet og det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø og alle mulige andre instanser

i den statslige sektor og i den offentlige sektor generelt gør et stort

i hanke med med arbejdsmiljøet og herunder altså også i i den statslige sektor så jeg vil faktisk mene at vi allerede

et solidt fundament

i ministerierne for at kunne håndtere

de her problemstillinger også fremadrettet men det gør ikke

bare konstatere ved at åbne avisen

en eksisterende indsats men der er også nye initiativer på vej som som ministeren

under alle omstændigheder uanset hvor meget vi diskuterer det her i folketingssalen

synes jeg man man skal gøre

den lokale arbejdsplads uanset om det er i

sikrer at lederne har de allerallerbedste værktøjer med henblik på at kunne håndtere arbejdsmiljø i den forbindelse ser

her til efteråret præsenterer en

som efter al sandsynlighed også

man oplever at man ikke kan regne med at der bliver lyttet til de problemer som man rent faktisk har jeg mener faktisk at det er en del af et psykisk belastet arbejdsmiljø at man også kigger på

tillidsforholdene og relationerne jeg tror ikke at de ansatte i den offentlige sektor

sidder på ørerne når det er sådan at at vi drøfter indretningen af den offentlige sektor og slet ikke når regeringen gør det effektiviseringer er for længst blevet oversat til besparelser og at vi skal nedbringe sygefraværet er for længst blevet oversat til direkte besparelser medmindre man rent faktisk har gjort det inden man høster gevinsten men det er jo lige præcis fordi ting ikke foregår på den måde at man

hvor man ikke tror at dem der sidder på pengemagten rent faktisk også opererer med at spare på de ansattes arbejdsmiljø eller de ansattes løn for den sags skyld

jeg respekterer jo den danske model og det vil sige at

på arbejdsmarkedet klarer man

drille en lillebitte smule fordi da spørgerens parti sad i regering

skulle gribe ind i en

selv om jeg selv på daværende tidspunkt var med

det gælder både på det private arbejdsmarked og det gælder også på det på det offentlige arbejdsmarked vi har lige fået nogle overenskomster i hus uden at man fra folketingssalen behøvede

det er de mest kritiske forhandlinger vi har haft længe og at de netop var præget af

vi kunne regne med hinanden altså tilliden så ud til at have haft det rigtig rigtig skidt så bare spørge ordføreren fordi det

glemte at stille spørgsmålet sidst er ordføreren ikke enig i

ansattes tillid til os når vi træffer beslutninger også i folketinget er rasende vigtig for hvordan man også håndterer

er jo kendetegnet ved at være et et samfund

det er måske det der kendetegner det her samfund

det gælder jo sådan set også på på

arbejdsmarkedet jeg ved ikke om jeg

den helt så temperamentsfulde udlægning som som spørgeren har i at det hele var helt forfærdeligt i overenskomstforhandlinger der var sikkert også meget der foregik på kameraerne som ikke foregik

man så nedlægger moderniseringsstyrelsen og så har vi en højere grad af tillid end det som spørgeren ønsker sig

som jo er herre jacob mark og fru kirsten normann andersen for at

rejse den her debat som er rigtig vigtigt

hovedansvaret for at udvikle liberal alliances politik i forhold til den offentlige sektor

og derfor er det både en faglig og en politisk glæde at få lov til at diskutere spørgsmålet om udvikling af den statslige sektor i dag

i forhold til hele den offentlige sektor og derfor også i

er at offentlige arbejdspladser skal være gode arbejdspladser det der skaber en god arbejdsplads

opgaverne er spændende at vilkårene for at løse dem er gode at ledelsen er dygtig

det er sådan at offentlige arbejdspladser allerede er særdeles gode der er en høj løn der er regulerede forhold der er ret fine personalegoder og der er kortere arbejdstid end i den private sektor men de kan selvfølgelig altid blive bedre så

noget vi jo selvfølgelig bakker op i liberal alliance men når det

synes jeg altså også og det bliver jeg bestyrket i ved at høre på debatten her i salen at vi politikere altså også har et

fastholde et retvisende billede af hvordan den offentlige sektor fungerer så vi kan have et retvisende udgangspunkt for vores debat som jeg allerede har sagt

er personalegoderne i den statslige sektor meget konkurrencedygtige når man sammenligner med de personalegoder man typisk har i den private sektor arbejdstiden er i gennemsnit kortere end den er i den private sektor og lønnen er virkelig god en folkeskolelærer tjener i gennemsnit mere end en lærer på en privatskole nemlig omkring

en sygeplejerske tjener i gennemsnit omkring firehundrede og halvtredstusind kroner

der bliver og det er noget mit parti måske ikke er så begejstret for til stadighed tilført flere ressourcer siden år to tusind

er det offentlige forbrug for eksempel steget med en hundrede og seks og tredive milliard kroner ifølge tal som finansministeriet lige har offentliggjort og det mener jeg simpelt hen at vi politikere har en eller anden form for moralsk forpligtelse til at beskrive på en retvisende måde og vi burde egentlig ikke når sammenligningen med den private sektor falder så godt ud

tale det ned selv om nogle af os i bogstaveligste forstand lever af at tale det

meget for at forbedre arbejdsforholdene i den statslige sektor men det kræver ikke kun at man henvender sig til regeringen det kræver faktisk også at man henvender sig til folketinget for det er i meget høj grad folketinget som skaber det unødvendige bureaukrati som man trækkes med i den offentlige sektor der skal selvfølgelig være et bureaukrati i en retsstat retsstat og bureaukrati hænger i en vis forstand sammen så man har ensartet sagsbehandling og man behandler sager med hjemmel osv men der er også meget

skønt noget af det kommer fra forvaltningen af lovgivningen kommer det meste af det faktisk fra lovgivningen selv så jeg vil slutte min ordførertale af med at beklage at regeringspartierne ikke kan rejse en forespørgselsdebat over for

det kunne jeg sådan set godt tænke mig hvis muligheden eksisterede

at folketinget ikke bebyrder de offentligt ansatte med unødvendigt og arbejdsmiljøødelæggende overflødigt

men jeg vil gerne fjerne det ved at have tillid til at de ansatte kan noget mere end de rent faktisk kan

og jeg tror er rigtig mange medarbejdere der lytter

ordføreren siger at de offentligt ansatte har en rigtig god løn og at de også

nogle der spejler sig i at de rent faktisk ikke kan få en fuldtidsstilling at de rent faktisk er nødt til at

nøjes med nogle daglejervilkår og at de faktisk synes at der er

ende så provokerer det selvfølgelig også den medarbejder som

i forvejen synes at lønsedlen faktisk godt kunne være lidt bedre og at det er irriterende ikke

er under gennemsnittet og nogle der er over gennemsnittet men det er altså de faglige organisationers egne tal og det er det man når frem til

i gennemsnit der synes jeg

tage en diskussion mellem arbejdsmarkedets parter om hvordan man ordner løn og arbejdsforhold for jeg er sådan set opmærksom på at man skal passe på

skabe sådan et proletariat af midaldrende eksterne lektorer uden pensionsordning det er

siger fra talerstolen

fjerne bureaukratiet og at man skal nedbringe sygefraværet men fakta er at med senge på gangene

så hvordan bærer vi os ad med at kommunikere i en ærlig tone så de ansatte rent faktisk også

genkalder sig selv i det og synes liberal alliance i virkeligheden

er jo at skatterne er så vanvittig høje i det her land

at diskutere hvordan det går i den offentlige sektor og derfor

hvordan arbejdsmiljøet arbejdsmiljøet kan forbedres og stressniveauet kan nedbringes og vi kan skabe mere tillidsfulde relationer

hele styringen af den offentlige sektor

om styringen tænker jeg at der

er nogen tvivl om at der er en meget meget stram økonomisk styring centralt fra altså fra

og og jeg tror at det der helt klart har frustreret offentligt ansatte igennem de sidste mange år også under den tidligere regering

den der gentagne salamimetode hvor man skærer et lille snit af hver eneste gang

om man kunne nøjes med at spare på et område eller et andet område man er simpelt hen

det meget markante sammenhold der var i overenskomstforhandlingerne

også det er vigtigt at pege på at det jo ikke er på alle arbejdspladser i det offentlige og heller ikke på statens område

det går rigtig dårligt jeg tror det er vigtigt

betyder så samtidig alligevel at jeg ikke rigtig gerne vil have fokus på

hvis liberal alliance indkaldte mig til en forespørgselsdebat om det

jeg sige at noget af det jeg selv er i gang med nu er det jeg kalder en tour de

noget af det jeg mener er vigtigt i forhold til den offentlige sektor er i virkeligheden både at frisætte kommunerne men også de statslige institutioner

men giv dog kommunerne de statslige institutioner frihed til selv at vurdere

deres kerneopgave er og

den meget meget kraftige styring der er igen når det så er sagt

nuancere og sige jamen der er ikke kun en central styring for meget af det er i virkeligheden også ude lokalt det er i de lokale kommunalbestyrelser

styring over det hele

hvis vi så ser på hele stressdelen

i hele den danske befolkning og det

er den økonomiske bundlinje

også den sociale bundlinje og den miljømæssige bundlinje

den sociale bundlinje indeholder lige præcis det med hvordan

vi alle sammen holder til det her hamsterhjul og skulle vi ikke gøre op med at vi lever i et hamsterhjul som handler om

således at vi kan få flere mennesker i arbejde

gamle økonomiske tænkning om at

i stedet for at fokusere på hvad det egentlig

findes på de offentlige arbejdspladser men den findes sandt for dyden også på de private arbejdspladser og den findes i samfundet generelt da familie og arbejdslivskommissionen kom jeg mener det var tilbage i to tusind og syv var der nihundredetusind mennesker der sagde at de ikke kunne få familieliv og arbejdsliv til at hænge sammen

stressforeningens tal fra sidste år sagde at femogtredivetusind danskere hver dag meldte sig syge på grund af stress

sundhedsbudgettet i forhold til stressrelaterede sygdomme ser

tilbage til den offentlige sektor

og kommunen har enorm betydning for vores hverdag og

den velfærd som borgerne oplever ansigt til ansigt med vores pædagoger vores lærere vores sundhedspersonale

plejehjemsplejere og så videre

tema det er også et omfangsrigt og svært tema som flere af mine forgængere og kollegaer allerede

være svært at skelne sådan traditionel ledelse og personalepolitik

i form af regler og kodeks som de skal leve op til og selvfølgelig også de ressourcer vi beslutter at give til og og for deres virke

jo ret indlysende når man følger debatten over de forgangne måneder

grunde til at vi er nødt til at gøre det bedre for de offentlige medarbejdere end vi har gjort i de forgangne år som mange har været inde på

er der ingen tvivl om at mange offentlige medarbejdere føler at de er pressede i deres hverdag at de har svært ved at

de skal levere til borgerne og som borgerne forventer der er en stigning i antallet af stressramte der er også flugt fra nogle typer af stillinger der er ganske store udfordringer

at der er én forklaring på det

utvivlsomt tale om en kombination af

lægge for mange snærende bånd for meget bureaukrati for meget kontrol og detailstyring i stedet for god ledelse ned over de offentlige medarbejdere og endelig er der selvfølgelig også flere steder hele diskussionen om ressourcemangel

og der skal sættes ind på alle områder og det bliver vi nødt til at have en helt fordomsfri debat om i den sammenhæng synes jeg det er vigtigt

enkelte institutioner styrelser eller ministerier det er i bund og grund et politisk ansvar at vi står i den situation vi står

sørge for at det bliver bedre det andet forhold jeg

at vi er i en helt ny økonomisk situation

for mange arbejdsløse og de reformer vi gennemførte i den periode handlede i vidt omfang om at få folk i beskæftigelse helt tilbage i nitten firserne havde vi en enorm statsgæld og et underskud

forbrugte

og her i sr regeringens sidste fire år kæmpede vi så med at komme tilbage på sporet med mindre gæld og underskud på de offentlige budgetter det er vi kommet langt med vi er nu meget tæt på at have afviklet både statsgæld og underskud på de offentlige

en ny men voldsom udfordring nemlig mangel på mennesker mangel på kvalificeret arbejdskraft både i den offentlige sektor og i den private sektor og derfor er det måske også tiden at spørge os selv

kan gøre for at holde på de gode medarbejdere vi har

sørge for at de har lyst til at arbejde længere tid i den offentlige sektor

det betyder også at vi må finde nye redskaber frem fordi det primære problem i dag ikke er at finde milliarderne til for eksempel at ansætte flere pædagoger

problem er at vi mangler fire tusind pædagoger og det at sætte et forøget måltal på det løser ikke det problem så også af den grund tror

diskutere hele problemstillingen med den offentlige sektors medarbejdere i perspektiv så tak for

give anledning til den her diskussion vi når kun lige at kratte i overfladen i dag

sådan på forhånd lavet den store afslutningsreplik

forespørgselsdebatten og i bagklogskabens ulideligt klare lys måske endda

faglig men også grundig besvarelse af det der er temaet for forespørgslen i dag i hvert fald på papiret for man må sige som flere andre også har bemærket her fra talerstolen at

alt andet end det som forespørgslen var rejst på baggrund af nemlig den statslige sektors personalepolitik arbejdsmiljø stress men vi har været vidt omkring vi har faktisk været omkring hele den offentlige

motivation fra sfs ordfører

med som sfs ordfører godt er klar over

jeg hvert fald aldrig nogen sinde sagt at der er nogle der har fået for meget i løn eller

lønfest tværtimod

jo sagt meget klart at medarbejderne skulle stige i løn jeg tror ikke der er nogen der havde forestillet sig at vi skulle gå fra de offentlige overenskomstforhandlinger

til gengæld synes jeg

prügelknabe som jeg også tidligere har sagt fra talerstolen at moderniseringsstyrelsen på mange måder er gået hen

og dermed også det angreb der er på moderniseringsstyrelsen og dens medarbejdere på mange måder er bemærkelsesværdigt ikke mindst når man lytter på hvor angrebene kommer fra for hovedparten af partierne

været med til at oprette styrelsen de krav som moderniseringsstyrelsen bragte ind i overenskomstforhandlingerne er der jo ikke noget overraskende i

legitime arbejdsgiverkrav som jo dels skal understøtte velfungerende arbejdspladser dels sikre at staten vedvarende kan levere bedre og mere for skatteborgernes penge og det vil da i sidste ende i hvert fald overraske

andre skulle mene at vi som stat pludselig ikke skulle agere ansvarlig arbejdsgiver moderniseringsstyrelsen blev oprettet tilbage i to tusind og elleve af

i dag rollen som den statslige

kommunernes landsforening og danske regioner varetager arbejdsgiverrollen i kommunerne og regionerne

odiøst i arbejdsgiveransvaret i staten har i årtier været underlagt finansministeriet man kan sige at

er kernen i den danske model at aftaler om løn og arbejdsvilkår indgås mellem en arbejdsgiverpart på den ene side og en arbejdstagerpart på den anden side og det der med at tro at man kan lukke moderniseringsstyrelsen

og så tro at der fremover ikke vil eksistere en statslig

til at man fra folketingets side blandt visse partier

tillægger moderniseringsstyrelsen en væsentlig større magt

reelt har at give moderniseringsstyrelsen ansvaret for hvordan arbejdsmiljøet på statslige arbejdspladser ser ud synes jeg måske er

den sådan lige lovlig langt i forhold til styrelsens beføjelser

jeg synes det er ærgerligt at vi skal diskutere organiseringen af en styrelse her i folketingssalen hvis det var det der var intentionen fra sfs

åbent og ærligt skulle have bragt det frem i stedet for

i nogle andre ting og så tale om noget

angribe moderniseringsstyrelsen og dermed jo også de ansatte ved at sige at nu skal den lukkes det synes jeg hverken er fair eller fint det synes jeg egentlig som politikere ikke vi kan være bekendt uanset hvad vi politisk måtte mene jeg har det fint med at

at angribe regeringen og regeringens ministre og dermed også

passende at vi

den tillid som sfs ordfører også taler meget om

kan jeg som statens øverste

lærerkonflikten i to tusind og tretten under den tidligere regering som sf radikale og

på de overenskomstforhandlinger der har været i år

også bekræfte at overenskomstforhandlingerne på statens område i to tusind og femten i øvrigt også under den tidligere regering i den grad satte sit præg på forhandlingerne

har en anden farve er en anden regeringssammensætning end den man selv er medlem af som minister så

har kunnet se at overenskomstforhandlingerne har været et ekstraordinært svært

men vi må også sige at i sidste ende

lykkedes det jo parterne at blive enige om et resultat uden at forligsmanden måtte fremsætte en mæglingsskitse parterne arbejdsgivere og arbejdstagere i hele den offentlige sektor fandt selv ud af det med hinanden og det beviser jo i hvert fald også at de på et tidspunkt store diskussioner der var om funktionsdueligheden i den danske model

og dens død i hvert fald er stærkt overdrevne jeg vil ikke afvise at der kan være behov for justeringer men jeg synes det er vigtigt at kigge tilbage på at det lykkedes ved at parterne selv fandt en løsning med hinanden

i fællesskab også som parter

tre årig periode til at implementere de rigtig mange gode overenskomstresultater som vi er blevet enige om og også styrke vores

stort og vigtigt fælles ansvar for og det er også et ansvar som vi fra den statslige arbejdsgiverside vil gøre vores til

det er et gensidigt fælles ansvar et ansvar hvor ingen af os kan trylle fortiden væk men hvor vi

påvirke den

med på sidelinjen i forhold til at vi kan konstatere at

til at blive en meget meget høj stemmeprocent blandt medlemmerne i de faglige organisationer

om overenskomstresultatet det synes jeg er positivt og jeg håber selvsagt

et ja hele vejen rundt

min indledende besvarelse været inde på de mange forskellige

som parter har aftalt med hinanden både i forhold til at styrke arbejdsmiljøet og i forhold til at nedbringe stress som jeg ikke vil gentage i min afsluttende besvarelse

troet var afsættet for debatten her i folketingssalen i dag

vi skulle diskutere den statslige sektor

det holdt vi os ikke helt til det blev vist en tur hele vejen rundt om den offentlige sektor og det er jo også helt naturligt at der i folketinget er en stor diskussionslyst for så vidt angår hele styringen og organiseringen af den offentlige sektor men jeg synes dog at man som forespørger skal tone rent flag i forhold til

man rejser en forespørgselsdebat i folketinget

set ikke er nogen der har nævnt i den her debat det er rigtigt at sf har nævnt det tidligere men ikke i den her debat

i og for sig bare om ministeren vil prøve at forholde sig til nogle af de ting som er blevet bragt op undervejs

og det er da bekymrende

konsekvenser for de muligheder vi har

udmeldinger der har bidraget til en øget mistillid hos de offentligt ansatte anerkender ministeren ikke at det er tilfældet at de offentligt ansatte simpelt hen en gang imellem er i tvivl om hvad hensigten

de rejste forespørgslen som overraskende for mig lød

at man skulle omorganisere og dermed lukke moderniseringsstyrelsen

medarbejderne i moderniseringsstyrelsen dem synes jeg også vi skal tillid til som jeg nævnte før lever jeg fint med at der hver

som gerne vil angribe regeringen og dens ministre men jeg synes også at vi alle sammen har et fælles ansvar for at overveje hvad det er for nogle diskussioner vi bringer ind og om vi

på den måde at gå ind aktivt og tage stilling til organiseringen af styrelser departementer og hvad ved

vi siger her at det er den politiske forvaltning vi gerne vil diskutere anerkender ministeren ikke at tillid er en grundlæggende forudsætning for at man faktisk kan sikre et godt arbejdsmiljø i fremtiden er tillid ikke nøgleordet i forhold til

har tillid ikke også været nøgleordet i hele den her debat undervejs jeg synes i den grad at ministeren stikker af

udfordret af hvad der gik forud i to tusind og tretten med en lærerkonflikt hvor jeg i stilfærdighed påpeger at sf selv var medlem af regeringen

det har jeg som minister jo kunnet viske væk men jeg har kunnet konstatere at den tillid i

som parter har et tre årig

til at implementere de mange gode resultater vi er blevet enige

på rette spor det fortjener det og det fortjener ikke mindst de mange dygtige

jeg tænker også selv

tror det var alternativet der brugte eksemplet

hamsterhjulet kontra det gode

godt kan betale sig at man satser på et godt arbejdsmiljø og nogle gode arbejdsvilkår

at man engang imellem gør sig den ulejlighed at være lidt ærlig om

ordfører medgiver at det politiske ansvar er vores alle sammens og at skiftende regeringer har været

skabe det tillidsforhold eller mangel på samme

det der kendetegnede de overenskomstforhandlinger som netop er afsluttet

at lærerkonflikten i to tusind og tretten har spillet en rolle i forhold til overenskomstforhandlingerne i i to tusind og atten

en en proces hvor man opsiger de statsansattes

spisepauser og andet også har spillet en rolle i forhold til tilliden tillid handler jo også om at vi gensidigt både stiller krav for det må man selvfølgelig gerne som arbejdsgiver altså stille krav til medarbejderne og have nogle ønsker til hvordan det er man godt kunne tænke sig at tingene skulle udvikle sig

for det gode arbejde der bliver udført og ikke kun som noget vi siger

ved festlige lejligheder men også som noget vi rent faktisk formår at gøre

de behov som opstår og rent faktisk også honorere dem undervejs jeg synes stadig væk der er et stykke vej til at vi får den her tillidsdagsorden på

bliver en en reel drøftelse

jeg tror på at tillid er meget afgørende for

når vi blot også har en oplevelse af at

bliver anerkendt for det men men